jeg slutter afstemningen for stemte ni og fyrre imod stemte seks og halvtreds

at loven går forud for parternes aftale og hvad betyder det

har råd til så og så meget i husleje han har lavet en skriftlig aftale med sin grundudlejer

så skal lejeren betale en væsentlig højere leje på tilsvarende vis

for den udlejer som har baseret sin økonomi på et bestemt

vedkommende udlejer risikerer nu altså også at lejeren kan gå til retten

fordi den nu ligger på et væsentlig højere niveau end markedslejen det synes vi i venstre er et meget meget usundt princip det bryder

en grundejer som har råd til at købe grunde og leje

hvis det er sådan at folketinget vedtager præceptive love på sådanne områder love der går forud for parternes aftale derfor vil jeg anbefale tinget at stemme for venstres ændringsforslag der medfører at § en stykke fire ikke længere skal være præceptiv

for stemte ni og fyrre imod stemte syv og halvtreds

forkastet ønskes afstemning om

nummer to tiltrådt af udvalget det er vedtaget

er forkastet herefter betragter jeg ændringsforslagene nummer tre og fem stillet af samme mindretal

som forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks tiltrådt af udvalget eller om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

går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

at lige præcis virksomheden danmarks evalueringsinstitut

må siges at være de rette til at tage initiativer i forhold til hvilke former for evalueringer der skal foretages hidtil har det været sådan at det har været rådet for læring der har været initiativtagere det er ikke således at man ikke kan komme med forslag til hvilke evalueringer der skal foretages men altså alt andet lige giver det god mening at vi placerer initiativretten

evalueringsinstituttet så venstre

var undervisningsminister som sammen med de konservative og

dansk folkeparti gennemførte en lovændring så det ikke længere var muligt for danmarks evalueringsinstitut at igangsætte evalueringer på eget initiativ på folkeskoleområdet vores bekymring dengang handlede om muligheden for

både uafhængige og tværgående evalueringer

så gået nogle år og evalueringsinstituttet har for nylig igen fremsat nogle bekymringer der går på retten til på eget initiativ at sætte evalueringer i gang på folkeskoleområdet en ret som vi egentlig synes er ret sympatisk og fornuftig

og fremsætter det her lovforslag som igen giver retten til frie og uafhængige evalueringer og samtidig bedre muligheder for at gennemføre tværgående evalueringer en model som vi også kender fra andre

afdække og undersøge men også i højere grad at bruge den viden de har

at ruste skolerne i deres udviklingsarbejde det er en udvikling som vi

fordi vi tror på at en god skole først og fremmest handler om at have dygtige ledelser og lærere og det sikrer vi bedst ved at understøtte kvalitetsarbejdet på den enkelte skole i dag er vi så i salen med det her lovforslag som skal give eva mulighed for selv at tage sager op

glæder os til at blive endnu klogere af det

at danmarks evalueringsinstitut fremover skal have

i den forbindelse vil vi foreslå

og undervisningsudvalget bliver orienteret om hvilke evalueringer

afvist af undervisningsministeren for eksempel ved en løbende orientering eller en

de her kommentarer vil jeg meddele at sf støtter det fortsatte arbejde

sammensat og er gået i gang med det nye korps af læringskonsulenter og med eva der

sådan at man på den bedst mulige måde kan rulle en ny skole ud som er til gavn for eleverne så de bliver så dygtige som muligt der spiller

forskellige typer af evalueringer så tak for den

i hvert fald engang var indædte modstandere af både elevplaner og nationale test

debatteret i folketingssalen

til den dagsorden men jeg vil da bare minde om at i to tusind og seks advarede den nuværende radikale leder fru margrethe vestager om at reducere folkeskolen til blot kundskaber

kunne jeg ikke være mere uenig i fordi det for mig

at få kundskaber og færdigheder i den danske folkeskole

søger at sikre den radikale leder havde dengang som nu ret i at folkeskolen

blandt andet at folkeskolen har pligt til at inkludere alle elever og modvirke et stadig mere snævert normalbegreb og helt generelt sikre at danske skoleelever lærer at de har en grundlæggende medmenneskelig forpligtelse

har vedtaget en lov om inklusion det er

at nu handler debatten så om kundskaber og færdigheder og jeg glæder mig i den forbindelse over at de radikale tilsyneladende har slugt den kamel

det alt andet lige må være at der nu opstilles konkrete mål for elevernes læring opgaven med at implementere de forenklede fælles mål

en omfattende opgave

derfor er det også min overbevisning at vi skal sørge for at gennemføre forbedringerne i et tempo som også tager praktikernes virkelighed alvorligt

at danske skolelærere allerede er i gang med forberedelserne til det kommende skoleår

uansvarligt at begynde at præsentere hele nye mål hvis de først ligger klar i maj juni måned

tror at man skal være opmærksom på at selv den mest omstillingsparate lærer formentlig vil miste modet

en situation og det mener jeg

bør jo altså i sidste ende være til gavn for de danske skoleelevers kundskaber og færdigheder og derfor

det også afgørende at ændringer i de fælles mål kvalitetsrapporter og elevplaner gennemføres med både lærernes og kommunernes fulde engagement derfor har vi i venstre hele tiden ment at den måske lidt forhastede og tidspressede implementering

ville give anledning til meget stor frustration blandt dem

eller lærere være tjent med og derfor glæder det mig utrolig meget at man fra regeringens side har valgt at lytte til de bekymringer som vi og lærerne har givet udtryk for og at man derfor

at udskyde ikrafttrædelsen til skoleåret to tusind og femten

de fælles mål skal naturligvis fungere allerede fra det kommende skoleår

helt generelt for de fælles mål tale om lovbundne mål som man skal tage højde for i sin undervisning derfor

til det lovforslag og alt det andet glimrende der ligger i forhold til til kvalitetsrapporterne og og

elevplanstilblivelsen er venstre

dem der har brug for at fordybe sig og dem som lærer bedre gennem praktiske udfordringer mange husker nok deres første skoledag jeg gør i hvert fald selv om det er rigtig mange år siden jeg kan næsten fremtrylle sommerfuglene jeg havde i maven jeg kan næsten huske farven på skoletasken jeg kan se der er en hernede foran der måske også kan det og det er nemlig lige præcis sådan man har det første dag man kan huske udsmykningen i klasseværelset hvor spændt man var på at finde ud af hvad alle de andre børn var for nogen

jeg har tit oplevet den ikke kun som min egen første skoledag men også som lærer og leder i skolen folkeskolen giver os nemlig den første oplevelse af uddannelse

vi hver især kan opdage vores talenter og det er der vi kan udvikle os fra at være børn til unge på vej mod voksenlivet og det er der hvor vi lærer hvad det vil sige at være en god ven og at alle skal have en chance

stolt af vores folkeskole vi har en god skole men den kan selvfølgelig blive bedre lovforslaget i dag sætter nye rammer for noget af det vigtigste i folkeskolen nemlig elevernes trivsel og læring og målet er at vi gør vores børn dygtigere at den sociale baggrund ikke skal bestemme børnenes fremtid

talenter og at alle børn har en god skoledag hvor de trives jeg er særlig begejstret for at vi nu går fra undervisningsmål til læringsmål for det giver nemlig lærerne en endnu bedre mulighed for at have fokus på både de fagligt svage elever men også de fagligt stærke elever lærerne er altså livsnerven for folkeskolen de er engagerede dygtige og brænder for deres fag

optaget af at give vores børn den bedste hverdag med læring forenklingen med nye fælles mål er et godt værktøj i det daglige i både planlægningen gennemførelsen og evalueringen af undervisningen arbejdet med elevplanerne bliver både lettet og forbedret

hvor læringen halter for hver elev frem for nødvendigheden af at rapportere for hvert fag i alle år elevplanerne bliver meget mere fremadrettede med udviklings og læringsmål frem for at være bagudskuende de går fra at være en statusrapport til at kunne sikre sammenhæng mellem lærernes undervisning og de konkrete mål for den enkelte elevs læring en mulighed med løbende evaluering og opfølgning vi forenkler kort sagt på en række områder også i forhold til kvalitetsrapporterne og sikrer at lærernes og skolernes tid bruges på eleverne

jeg synes det er hamrende vigtigt at vi løfter i flok når folkeskolen skal gennemleve de kommende forandringer og det er vigtigt at vi gør det

allerede fra næste skoleår tager vi fat på nogle nye fælles mål for nye fag og for fag der fremrykkes til tidligere klassetrin

kraft i skoleåret to tusind og femten til seksten

skolerne allerede kan vælge at hoppe med i næste skoleår hvis man synes man er klar til det det vil jo

en god hjælp og støtte for læringskonsulentkorpset

som vi også har sat ind ligesom lærerne allerede nu kan finde fælles mål

eksempler på undervisningen med afsæt i målene vi socialdemokrater har

syv hundrede sider og hvis man lægger dem oven på hinanden er

derfor var det jo en stor glæde for os at

et af regeringens mål var at få forenklet fælles mål så de bliver brugt vi har i forligskredsen haft mulighed for at se på

være redskabet for lærerne og det ser virkelig spændende ud jeg vil gerne rose arbejdsgruppen for det arbejde jeg glæder mig meget til selv at få mulighed for at afprøve det

er meget positive over for dette lovforslag skyldes flere ting

er det jo et opgør med den privatpraktiserende lærer altså nu kan vi komme til

professionalisere lærergerningen så det i højere grad bliver et håndværk der skal læres

rigtigt vi lærte i canada at være lærer er at kunne et håndværk og det kan alle lære

lærer det lidt langsommere men alle kan lære det lovforslaget kan være lidt teknisk og det er ikke så let for mig at være poetisk som for eksempel fru annette lind med dette lovforslag men det er et vigtigt lovforslag

at det gælder fra skoleåret to tusind og femten til seksten det var rigtigt at

der er mange ting der skal indarbejdes i forbindelse med skoleformen det vi hæfter os ved er jo følgende fælles mål skal understøtte at eleven får kundskaber og færdigheder det er det afgørende og så bliver slutmålene afløst af kompetencemål for hvert klassetrin

det skal være så kan lærerne og eleverne virkelig bruge det til noget ude i folkeskolerne eleven skal simpelt hen år for år blive bedre

af færdigheds og vidensmålene og de skal bruges til at evaluere med eleverne

jo det der er afgørende for elevens fremskridt vi ved fra forskning at evalueringen er det afgørende

vi er også tilfredse med at der kommer fokus på de dygtigste elever vi har jo i danmark været gode til den brede masse men de svage elever har vi tabt og vi har faktisk også svigtet de dygtige elever

elevplanerne skal bruges til elevens progression så vi ikke bare kigger bagud men

også kigger fremad der kommer elevplaner på alle klassetrin i dansk

frem til ottende klasse de skal være lettere at bruge både elever og forældre skal kunne anvende dem de skal være digitale

det allerbedste er at elevplanen og uddannelsesplanen bliver samlet

en plan dermed gør vi det jo også lettere for lærerne at bruge det det er blevet nævnt at kvalitetsrapporten kun skal komme hvert andet år nu har jeg selv siddet i en kommunalbestyrelse og det er et stort arbejde for kommunerne at indsamle det

hvert andet år giver god mening og så bliver det et styringsværktøj hvilket er endnu bedre

mulighed for i højere grad at følge op på om kommunerne og skolerne gør hvad vi egentlig beder dem om og kommunerne skal levere de oplysninger så vi kan følge op på det det bliver samlet i ministeriet der er også noget vi har lært i canada hvilket

ministerens tilsynsret bliver derfor også skærpet kan skolerne ikke levere resultater

man kan sige som de sagde i canada at det handler om støtte støtte støtte og en lille smule pres og vi vil gerne hjælpe ministeren til at hun får den pres ved at sige ja til dette lovforslag så skal kommunerne dokumentere trivslen og de skal dokumentere at der ikke er mobning

er ro og orden i klasserne hvilket er meget vigtigt for

det har jo været et stor stridspunkt for mange her i salen blandt andet det radikale venstre også her bakker man op om det kanonlister er en vigtig del af

så måske lidt kritik til sidst skolebibliotek ændrer navn til pædagogisk læringscenter det er jo et gammelt gammelt begreb vi så ændrer men det lever vi

fra dansk folkepartis side

være glad for at vi nu forenkler nogle af de ting som de selv var med til at trække ned over skolerne og det synes jeg faktisk er skønt og jeg er glad for at vi i dag er en samlet forligskreds

giver større frihed til skolerne så

forenkler vi kvalitetsrapporterne og vi halverer antallet af dem

så skolerne skolerne fremover ikke skal lave rapporterne hvert år men kun hvert andet år det synes vi er godt for det andet

forenkler vi elevplanerne i radikale venstre vil vi jo gerne give skolerne frihed til at gøre det på lige præcis den måde

synes er rigtig ude på skolerne helt så langt kommer vi ikke i dag

elevplanerne ikke længere skal være for alle elever i alle fag det synes jeg godt vi kan

det har været vigtigt for mig i forhandlingerne ikke bare at forenkle

antallet af fag i elevplanerne men også inden for de enkelte fag

ikke være sådan at matematik og dansklærerne bliver fuldstændig snydt for forenkling

en smileyafkrydsning med automatisk

hvad siger det så egentlig læreren forælderen eller eleven og hvad kan de bruge det til ikke ret meget det interessante er jo når man laver en meningsfuld evaluering og derfor er det også en del af det her at ministeriet nu vil kigge på de bedste erfaringer der er med elevplaner og så udarbejde en eksemplarisk model som man kan vælge at bruge

give en mulighed for at man nu kan byde ind med hvis man sidder derude som lærer og netop har rigtig gode

råd til hvad man i hvert fald ikke skal gøre

for det tredje bliver de fælles mål forenklet i stedet for

kommet frem til en model hvor vi oversætter de nuværende mål til enkle færdigheds og vidensmål det ændrer jo ikke på hvad der er formålet med folkeskolen det er fortsat folkeskolens opgave at give eleverne lyst til at lære mere skabe rammer for oplevelse fordybelse og virkelyst og forberede eleverne til at deltage

et samfund med frihed og folkestyre

bliver det eksisterende kvalitetstilsyn ændret

det nu faktisk fremgår at tilsynet primært har fokus på at skabe grundlag for kvalitetsudvikling det synes jeg er rigtig godt det er jo en del af udviklingen som vi også diskuterede lige før hvor vi flytter vores måde at tænke skole på fra kontrol og i retning af at handle

den fremadrettede lokale kvalitetsudvikling i dialog med kommuner og skoler en del af det handler også om de nye læringskonsulenter som er en af de ting som jeg har brændt rigtig meget for i forhandlingerne jeg har allerede været i gang med at ansætte nogle af de allerdygtigste lærere ledere pædagoger som skal medvirke til at undersøge den lokale kapacitetsopbygning gennem rådgivning og ved at facilitere processer i forvaltninger og på skolerne

forenkle nogle af tingene og

bliver rigtig glade for ude på skolerne så

så

vender vi jo så tilbage til tiden før den blå betænkning nu siger vi jo til skolerne at de skal

og at vi følger op på det hvis de ikke

vi giver nogle styringsredskaber og vi forenkler målene de må egentlig selv finde ud af hvordan de gør det men vi vil have at de når dertil

eleverne skal blive dygtigere og dygtigere

år de skal simpelt hen kunne noget de skal ikke bare være lykkelige og harmoniske mennesker så er det at jeg vil spørge har det ikke været en bitter pille at sluge for det radikale venstre efter i halvtreds år at have skamredet folkeskolen

må vi jo så tage det på et andet tidspunkt jeg stille et andet spørgsmål det er om kanonlisterne som det radikale venstre jo har været indædt modstandere af de bliver bevaret

radikale venstre nu tilhængere af kanonlisterne og har

i at

enige om i forligskredsen omkring elevplanerne er en markant forenkling

i alle fag det kommer vi igennem med i dag og det synes jeg er et skridt i den rigtige retning og

gerne anerkende at vi fra at vi har stået lidt

trivsel og faglighed som de fortjener

øge trivslen i folkeskolen og give børn og unge fra alle sociale lag de faglige sociale og personlige kompetencer som de har brug for

i det hele taget meget glade for at der er fokus på øge den sociale mobilitet gennem en stærk folkeskole så ønsker vi også at lærerne bliver helt centrale spillere i folkeskolereformen lærernes faglighed skal fylde mere

afbureaukratiseringen velkommen lærerne skal ikke spilde deres tid med unødvendigt papirarbejde men de skal bruge tiden på undervisning af eleverne og forberedelse og på samarbejde med de øvrige kolleger og med forældrene

elevplaner og kvalitetsrapporter frigiver vi mere tid til lærerne sådan

de kan fokusere på læring og undervisning det vil forhåbentlig også styrke lærernes motivation og arbejdsglæde at de får mere tid til at koncentrere sig om elevernes faglige personlige og sociale udvikling vi sørger samtidig for at den rapportering som skolerne skal gennemføre også har fokus på elevernes trivsel det mener vi i sf er særlig vigtigt da trivsel er et helt fundamentalt grundlag for børns udvikling

vi meget glade for at den rapportering som stadig skal finde sted fokuserer på fremadrettede læringsmål for eleverne det er vigtigt

også bliver brugt aktivt så lærerne skoleledelsen og kommunerne kan se fordelene ved rapportering og se det som et værktøj til at forbedre undervisningen og trivslen derfor støtter vi i sf

brugen af elevplaner og fælles mål vil man opleve at der vil være

unødvendigt papirarbejde eller er det således at sf nu i samlet flok rent faktisk støtter

med elevplaner med mål for elevernes læring og dermed også med

som folkevalgte politikere at søge så brede forlig som muligt for vi skal stadig væk huske det skal være til gavn for eleverne og det er også den tilgang som sf er gået ind i det her

også rigtig mange lærere som støtter op om det her og der er en stor faglighed i det

arbejde sammen til gavn for eleverne

det betyder jo bare at der kommer nye mål og nye styringsredskaber samtidig

bliver målene mere konkrete og det betyder også at de bliver mere snævert styrende for hvilken retning vores folkeskole skal bevæge sig i og hvilken retning undervisningen skal

mere styrende herinde fra christiansborg for hvilken retning nogle uddannede folkeskolelærere skal styre folkeskolen i

den næste del af lovforslaget som handler om elevplanerne

de dokumenter som man

eleverne i folkeskolen at man sammenkører elevplanen med uddannelsesparathedsvurderingen det kan jeg godt se men det betyder ikke at det er rigtigt at det er en god idé at lave uddannelsesparathedsvurdering det betyder heller ikke at det er en god idé at lave elevplaner i enhedslisten

en dårlig idé efter valget i to tusind og elleve

at styre folkeskolen på så omhandler lovforslaget også kvalitetsrapporterne og

nu skal de kun laves hvert andet år og det er jo også i og for sig

ministeren og politikerne herinde på christiansborg

fokus fra trivsel og fra almendannelse og fra demokratisk dannelse over på målbare resultater altså ting vi kan måle

ikke kun er de ting vi kan måle

eller i i samfundet for den sags skyld når man når man laver kvalitetsrapporterne på den her måde

frygter vi i enhedslisten at man kommer til

skulle gerne fremgå rimelig tydeligt nu efter disse ord at enhedslisten ikke støtter det her

om digital læring sagde lars henrik schmidt som er et af mine gamle pædagogiske idoler at det her med at søge mål for læring og den tilhørende frustration ved at det er så svært

århundreder måske endda i årtusinder har man haft den her frustration så det er altså ikke nogen ny

med en række forskellige værktøjer som så ifølge

og aftaleparterne skal forbedre folkeskolen der er skidt og kanel lad os starte

kvalitetsrapporterne bliver forenklet det synes vi er ganske udmærket i liberal alliance der bliver brugt rigtig meget

er det væsentligste ved evaluering det er jo ikke den tid der bliver brugt men hvad man kan bruge den til derfor kunne vi godt tænke os at kvalitetsrapporterne blev forenklet endnu mere til nogle nøgletal som var umiddelbart tilgængelige for borgerne og derved også gjorde det nemmere

så har vi elevplanerne

liberal alliance bør være frivillige det er et procesværktøj

læreren skal bruge sammen med eleven og forældrene derfor kunne ministeriet jo bare lave nogle forskellige stykker og så lægge dem på ministeriets hjemmeside så

de synes var bedst det gør de frie grundskoler og det har de stor succes med men der er altså en enorm

til at detailstyre folkeskolen

er noget folkeskolen ikke har behov for så er det altså mere detailstyring folkeskolen har brug for mere frihed

en forenkling af mål

ikke noget imod vi undrer os lidt over at man har haft fagpersonerne lærerne så lidt

man har nogle mål som er forståelige for dem der skal

kan gøre det sådan at man faktisk kan bruge dem til noget og

mener det er vigtigt at slå fast at når vi laver målinger på den her måde

er det altså meget færdigheder og kundskaber vi måler det er som sagt rigtig udmærket vi skal bare som politikere huske at være klar over hvad det faktisk er vi måler og også at der faktisk er en risiko for at havne i en 2d læring hvis vi overdriver vores fokusering på lige præcis den måling så har vi trivselsmålene som

jeg sammenligner det lidt med de arbejdspladsvurderinger som mange sikkert kender fra deres arbejdsplads hvor man bruger timer og uger på at spørge folk hvordan

belysningen er om man nu sidder godt på sin stol

der skal sørge for det gode arbejdsmiljø så vi har en forventning om at

stammer fra hjemmet eller fra skolen

kompleks størrelse vi har med at gøre her i øjeblikket sker der et inklusionsarbejde som fuldstændig er løbet regeringen af hænde

der er dårlig information til skolerne til forældrene handicappede elever urolige og voldelige elever kommer tilbage i klasserne uden at man skelner mellem de forskellige behov og byrden lægges i høj grad over på børnene jeg gad da godt se den skemaundersøgelse der med nogen som helst rimelighed

drama som mange børn står i lige i øjeblikket ude på skolerne folkeskolen skal have bedre rammevilkår og mere frihed vi skal have lærere der står fast i deres sko og har en lang og god uddannelse vi skal have mere forældreansvar

står folkeskolen i en situation mener jeg

en folkeskolereform som er en uskøn blanding

og skole det er en uskøn blanding og vi har i liberal alliance ingen tillid til at det samlet set vil give en bedre skole og at regeringen overhovedet har styr på den implementering som forestår endsige har den tillid fra lærerne der skal til overhovedet at lave egentlige og gunstige forandringer så det bliver et nej fra liberal

kvalitetsrapporterne elevplanerne og opfølgningen på målene

blive set i en sammenhæng og samtidig

blandt andet via digitalisering at det både bliver administrativt enklere men også mere overskueligt

understøtter undervisningen og bidrager til at det bliver tydeligt for lærerne pædagogerne lederne forældrene og eleverne hvilke kompetencer hvilke færdigheder og hvilken viden eleven skal tilegne sig og det har været afgørende for os og vi er meget glade for at der har været enighed om i forligskredsen at målene

så klare at både lederne forældrene men også medlemmerne af skolebestyrelserne aktivt kan være medspillere i forhold til elevernes læring det er jo helt afgørende hvis vores folkeskole skal blive bedre jeg

er afgørende at vi har fået slået fast at dannelsesaspektet fastholdes de fælles mål gøres til læringsmål men det sker altså ikke på bekostning af dannelsen og det synes jeg er vigtigt at understrege noget af det vi er rigtig glade for

i forbindelse med med reformen og lovforslaget er at man som noget

nyt etablerer opmærksomhedspunkter i udvalgte kerneområder i dansk og matematik således at alle elever også de dygtigste udfordres

helt afgørende hvis folkeskolens faglige niveau skal løftes i forhold til de lande som vi gerne vil sammenligne os med og det er altså meget vigtigt at fokus også er på de dygtigste elever forudsætningen for at alt dette kan ske

og det er jo en af de andre ting som vi arbejder med i folkeskolereformen

også fremadrettet

at følge undervisningen tæt i de helt grundlæggende fag samtidig med at helheden tilgodeses og samtidig

fin forenkling

ny måde vi forsøger at tænke på og derfor er det også vigtigt at processen hen imod implementeringen er både åben og inddragende og jeg er meget enig i det fru karen ellemann sagde

i to tusind og fjorten men får altså også tid til

implementeret på en god og ordentlig måde uden at det bliver jappet igennem endelig må jeg jo også sige og det er ikke

meget glade for at det bliver bekræftet her at kanonlisterne i dansk og historie består der kommer sikkert nogle gode diskussioner om hvorvidt det der nu er i både kanonlisten til dansk og

er det rigtige men men det vigtige for os er sådan set at det nu er blevet cementeret at det fortsat er er et vigtigt pejlemærke og redskab

vi støtter lovforslaget og vi har faktisk også meget stor tiltro til at den her balance mellem fokus klarhed og afbureaukratisering

vil gøre vores folkeskole bedre så der er fuld opbakning

manglet nemlig at vi sætter nogle få men klare nationale mål

den konservative ordfører nævnte til sidst nemlig den rette balance

reform fordi vi har en fælles ambition om at alle børn skal blive så dygtige som muligt uanset deres sociale baggrund og med trivslen i top

vi laver så stor en skolereform sammen men det skal netop gøres på en måde hvor det

dem der i sidste ende gør hele forskellen for at vores børn bliver så dygtige som muligt uanset den sociale baggrund og med trivslen i top er rigtig dygtige lærere det er rigtig dygtige pædagoger i skolen det er rigtig dygtig skoleledelse det er rigtig gode skolebestyrelser med tæt forældreinvolvering det er rigtig dygtig elevinddragelse det er jo

at vi får så god en skole som overhovedet muligt og det skal vi kunne følge men på en måde hvor det ikke bliver bureaukratisk og på en måde hvor der også er rum til at man kan følge det på forskellig vis

og liberal alliance

at man er bekymret for de

og nu citerer jeg snævert styrende fra christiansborg der er intet der ligger os fjernere

at lave noget snævert styrende fra christiansborg i forhold til de fælles mål de fælles mål er utrolig

i folkeskolen arbejdsgrupper som består

af fagfolk de består af praksisforskere dem der har fingrene helt nede i fagene de arbejdsgrupper sidder nu og arbejder med hvordan man omsætter undervisningsmålene til læringsmål ikke til en forsimplet tjekliste men netop som brugbare læringsmål til at understøtte lærerne i deres planlægning af undervisningen

et bedre værktøj også til en dialog med forældrene og dermed eleverne i forhold til hvordan man kan følge elevernes progression det er sådan at

er lagt vægt på at praktikerne er kernen i hvordan vi laver den her omsættelse til de fælles mål

er sådan at vi nu er så langt med de fælles mål for dansk og matematik at de er ved at blive afprøvet på nogle skoler og der ligger en demonstrationsmodel på undervisningsministeriets hjemmeside så alle kan gå ind og se

de nye læringsmål vil kunne se ud for dansk og matematik

hvordan man arbejder med fagene

lave rigtig gode fælles mål som læringsmål uden at det var med de dygtigste praktikere på området og det er også det som sker lige i øjeblikket

elevplaner der vil jeg blot

sådan at man har et værktøj som lærerne kan bruge

at følge elevernes progression både

der bred glæde og tilfredshed med elevplanerne

giver et værktøj til ikke en skabelon

det der måske har været problemet med elevplanerne er

jamen hvad er status

som en digital elevplan som rigtig mange har ønsket sig

også her sker en lettelse

elevplaner bruges fremadrettet

til kvalitetsrapporterne som i øvrigt også

de nu kun målte det målbare og ikke det der er vigtigt

og er et emne som enhedslisten er optaget af nemlig trivsel som der har været fokus på blandt andet

så mobbefrit miljø som muligt på skolerne i forlængelse af lov om undervisningsmiljø

ved vi at det er fundamentet for at de lærer mest muligt derfor synes vi

trivselsmål og det er så en replik til liberal alliance

mener at det bliver noget værre bureaukratisk noget

trivselstermometer som mange skoler benytter sig

noget der kommer til at indgå i kvalitetsrapporterne så kvalitetsrapporterne er jo ikke bare forsimplede ting man ikke kan måle på

af elevernes læring nemlig at de trives så igen har vi gjort os meget umage med at finde de balancer der skal til for at de få nationale mål også kan følges lokalt på forskellig måde men sådan at det

allervæsentligste rent faktisk er noget vi kan se kommer til at virke

tusind tak for replikkerne der har været

aftale om en reform af førtidspension og

aftale der udmøntede sig i de regler der nu har været gældende fra den første januar to tusind og tretten når vi taler om fleksjob og

vil kunne få suppleret feriegodtgørelse eller

med ledighedsydelse det indeholder også at personer der er syge på barsel eller lignende og dermed ikke har pligt til at stå til rådighed for et fleksjob bliver fritaget for at skulle lægge deres cv

der indføres herudover regler om at personer der ophører efter at

videreførelse af selvstændig virksomhed med nedsat erhvervs arbejdsevne eller som visiteres til ressourceforløb efter de regler der trådte i kraft

første januar to tusind og tretten kan bevare muligheden for at være tilmeldt fleksydelsesordningen

brug af fleksjob og skabe den nødvendige klarhed om anvendelse af

fleksjobsystemet samlet set har lovforslaget ikke økonomiske konsekvenser

den enkelte i forhold til

en selvstændig virksomhed på grund af nedsat erhvervs arbejdsevne vil blive henvist til ressourceforløb

forventer at det her lovforslag vil være til fordel for de

så for eksempel personer der er syge på barsel eller lignende vil slippe for at møde op til unødvendige samtaler og tilbud det var en en kort gennemgang af de væsentlige elementer i det her lovforslag og venstre støtter op om lovforslaget og ser frem til at vi med det her lovforslag får skabt klarhed og præciseret reglerne om anvendelse af fleksjob og førtidspension

for os socialdemokrater var det vigtigt at udviklingen både i

førtidspension og fleksjob skulle vendes flere mennesker skulle simpelt hen

arbejdsmarkedet og færre skulle ende på varig passiv forsørgelse reformen var ambitiøs og omfattende men bestemt også nødvendig for mig at se er

af vores arbejdsfællesskab det skal mennesker være og vi skal have flere ind i vores arbejdsfællesskab med den reform tog vi et skridt i den rigtige retning i forhold til fleksjobreformen blev tilskuddet omlagt så også personer med en lille arbejdsevne kunne komme ind i ordningen det ser indtil videre ud til at gå ganske godt da en del mennesker ansat i de såkaldte minifleksjob på under ti timer om ugen er kommer i gang samtidig omlagde vi tilskudsordningen sådan at det nu er de svageste fleksjobbere

de laveste lønninger der modtager de største tilskud og ikke omvendt med reformen fremtidssikrer vi ordningerne ved at få styr på økonomien men sikrer ligeledes det helt nødvendige fokus på rehabilitering altså hjælpen til disse mennesker så vi kan få dem i arbejde og få dem fastholdt på arbejdsmarkedet

forsørge sig selv det var starten på det meget store arbejde der ligger i at sikre de gode intentioner som reformen lagde op til en stor del af arbejdet ligger nu ude

medarbejderne i kommunerne i jobcentrene i a kasserne og hos erhvervslivet

os politikere og den del der ligger hos os er at vi

det er netop derfor vi kommer til de ændringer i dag

forklaret nogle af de ændringer der skulle ske og nogle af de ting et par ting jeg

gerne vil have fokus på som jeg synes er vigtige

at vi sikrer at der ikke sker en indtægtsnedgang for personer

er ansat under det nye fleksjobsystem hvis de bliver arbejdsløse og skal holde ferie samtidig

sørget for at gøre det hele meget nemmere

i fleksjob i sit eget firma og

mister man ikke ancienniteten i fleksydelsesordningen det samme gælder de syge lønmodtagere

et ekstra ressourceforløb så alt andet lige synes jeg der er nogle fornuftige præciseringer her det fører os et skridt videre i kampen for at få inkluderet flere mennesker på arbejdsmarkedet og derfor kan vi støtte forslaget nu er formanden holdt op med at nyse så nu

den det vil jeg nu ikke gøre for det er

ret store mængder lovforslaget her er som jeg ser det og som vi i dansk folkeparti ser det

af det der blev lavet i i forbindelse med reformen af førtidspension

været nogle uklarheder og og der har været noget

lidt uforståeligt

præciserer

støtte forslaget vi synes jo så

hvordan man sikrer at dem der nu

den rigtige behandling så de kan komme ind i ressourceforløb eller måske fik noget revalidering i forbindelse med at med at de har nogle problemer med sygdom det gør man så ikke man nøjes med

at regulere eller præcisere og rette uklarheder i loven

erkendelse fra regeringens side af at de ikke har lavet vejledningen godt nok og derfor retter de op

at få flere mennesker

dækker over en række tiltag der præciserer eller retter op på uklarheder i reglerne om fleksjob det er fornuftigt og det er nødvendigt også for at

understøtte den her overordnede vision

at fleksløntilskuddet er et supplement til den løn som den ansatte i fleksjobbet modtager fra arbejdsgiveren løn er således en betingelse for at der kan ydes fleksløntilskud derudover

at beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om hvordan indtægter for eksempel resultatløn som dækker flere måneder skal fordeles og sådan kunne

det er blevet sagt tidligere men der er en række præciseringer

af men det skal jo ikke forhindre os i at støtte når der bliver

de andre ordførere har jo så fint gjort rede for hvad forbedringerne består i så det behøver ikke gentage her jeg vil godt lige give lo og ftf med flere

foreslår mere vidtgående forbedringer end dem som ligger her

hvis forligspartierne skulle blive overbevist undervejs i forløbet om at det er nogle gode forslag lo og ftf kommer med så vil vi meget gerne

vi fremsætter nok ikke et konkret ændringsforslag vi er udmærket klar over at der er en hårdt sammentømret forligskreds bag den her lovgivning og sikkert også bag de forslag men

vi er da åbne for yderligere forbedringer

skal ses som en del af den aftale som liberal alliance var med til at indgå sammen med socialdemokratiet sf de radikale venstre og de konservative i to tusind og tolv en aftale som havde nogle

som betyder at man på fleksjob og førtidspensionsområdet sparer en milliard kroner

tyve og det synes vi jo var rigtig fornuftigt vi kan også støtte dette lovforslag og jeg skal også huske at sige at det kan det konservative folkeparti

præciserer vi at en lønudbetaling

til den fleksjobansatte det burde egentlig sige sig selv det er klart at fleksløntilskuddet er et supplement til lønindtægt og ikke

i fleksløntilskuddet skal ske når der er indtægter i form af resultatløn eller lignende sådan at der ikke er store udbetalinger i nogle måneder og ingen lønudbetaling i i andre måneder

indsætter også en bemyndigelse til at kunne fastsætte regler om tilbagebetaling af for meget udbetalt fleksløntilskud og vi kan se at der er behov for en bredere definition

samlet set først og fremmest nogle tekniske ændringer men vi har også fundet det nødvendigt at få slået fast

opleve en indkomstnedgang sidst men ikke mindst foreslår vi at flere personer kan bevare muligheden for at være tilmeldt fleksydelsesordningen

eksempel personer der ophører med selvstændig virksomhed efter at de har modtaget støtte for deres nedsatte arbejdsevne i virksomheden eller personer der er visiteret til ressourceforløb der er

med andre ord tale om at vi giver et lille servicetjek af en reform som vi fortsat tror rigtig meget på jeg er personligt meget meget glad for

at oprette så mange fleksjob også på meget meget få timer for det viser os at der er jobåbninger også til mennesker med meget nedsat arbejdsevne og det giver jo både håb og tro på fremtiden når mennesker der i årevis har gået på ledighedsydelse eller af andre årsager har været holdt uden for vores arbejdsmarked nu

det er vigtigt for os i regeringen hele tiden at have fokus på hvordan vores reformer virker og når vi kan se at der er noget der støder mod virkelighedens verden ja så vil vi selvfølgelig gøre alt hvad vi kan for at ændre det

ved netop at styrke kommunernes incitament til at overholde de indgåede aftaler i forhold til den kommunale skatteudskrivning loven indebærer at hvis

det kommunale bloktilskud gennem en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser af bloktilskuddet

også en revisionsbestemmelse som indebærer at man skal fremsætte lovforslag

som faktisk betyder at man ophæver revisionsbestemmelsen og dermed viderefører de nuværende regler baggrunden for revisionsbestemmelsen var

var et nyt element i aftalesystemet

netop kunne være grund til at tage vurderingen op

finansieringsudvalg så her i efteråret og tretten evalueret ordningen og på den baggrund har man vurderet det

venstres opfattelse at ordningen har virket efter hensigten og det er så derfor at regeringens

kommunernes incitament til netop at overholde de indgåede aftaler det har vi også set har været tilfældet vi kvitterer også for ved passende lejligheder og det her er en af dem

på den baggrund at vi også kan støtte lovforslaget i parentes bemærket kan man selvfølgelig hygge sig lidt

det her med argumentet om at det var et indgreb i det kommunale selvstyre men vi kvitterer selvfølgelig også for at man på den front er blevet klogere og at man indser at det var en hensigtsmæssighed og at de nuværende regler

skal tage den op til vurdering igen

det her lovforslag lægger op til

at vi ophæver revisionsbestemmelsen

videreføres socialdemokraterne støtter lovforslaget om at ophæve revisionsbestemmelsen og videreføre de nye nuværende regler

er et stort behov for at de indgåede økonomiaftaler herunder også den kommunale skatteudskrivning overholdes økonomiaftalerne er nemlig et vigtigt redskab til at sikre at vores økonomiske udfordringer løses at tilliden til dansk økonomi bevares og at der er plads til en moderat vækst i den offentlige sektor så flere ældre kan få den fornødne hjælp og omsorg flere unge kan få en uddannelse og de syge kan få en bedre behandling på sygehusene regeringen har siden sin tiltrædelse i to tusind og elleve investeret massivt og målrettet i vækstinitiativer og jobskabelse samtidig med at der har været

vores budgetter der er ingen tvivl om at det har bidraget til at vi nu kan se tegn på et stemningsskifte i dansk økonomi

det er regeringen i danmark der har ansvaret for hele danmarks offentlige økonomi hvoraf kommunernes opgave udgør godt halvdelen det er derfor nødvendigt at ikke kun staten men også kommunerne overholder deres budgetter og de aftalte rammer i de årlige økonomiaftaler alternativet er at tilliden til en ansvarlig dansk økonomi bringes i fare under den tidligere vk regering blev budgetterne ikke holdt

loven om at modregne i bloktilskuddet hvis den samlede kommunale beskatning forhøjes mere end aftalt har vist at aftalerne om den kommunale skatteudskrivning er blevet holdt i de senere år regeringen har som sagt ansvaret for hele danmarks økonomi og set i det perspektiv er det vigtigt at vi kan vide os sikre på at rammerne i vores økonomiaftaler overholdes overholdes de samlede rammer ikke kan det nemlig få samfundsøkonomiske konsekvenser som rækker langt ud over kommunegrænsen

tilbage i to tusind og otte men vores holdning er den helt klare at

det er vi selvsagt glade for fordi det er magtpåliggende for os som jeg

i min ordførertale at der er styr på økonomien i danmark og at de aftaler

at vores betænkeligheder i høj grad gik på at vi stod i år to tusind og otte og måske ikke kendte krisens fulde omfang og det her ville få af konsekvenser også for en kommunal økonomi

det rigtige at gøre og det er derfor vi også har taget de her bestemmelser til os

er glade for det resultat vi opnår til gavn for danskerne og dem der skal modtage kommunal service nemlig at der er styr på pengene

er sikkerhed for den kommunale service man får og at der er skabt tillid til dansk økonomi som i sidste ende også betyder

sig et behov vi har nemlig valgt at gøre det at vi har lavet puljer der tilskynder til skattenedsættelser i nogle kommuner for så at frigøre et

man kan hæve skatten i andre kommuner det behøver ikke være

passe på sin lokale kommunale velfærd at man

haft behov for hæve skatten og det har vi kunnet gøre inden for den ramme som har været vigtig for os nemlig at der været ro omkring skatterne så jeg er ikke sikker på at jeg helt køber de skattefilosofiske overvejelser som

april to tusind og otte sagde socialdemokratiets ordfører at socialdemokratiet

er imod regeringens tendens til at styre med kontrol og mistillid og så fortsætter man derfor tager socialdemokratiet også afstand fra den straffeekspedition over for kommunerne der ligger i dette lovforslag lovforslaget her er et betydeligt angreb på det lokale demokrati det var det socialdemokratiet

derfor kan vi selvfølgelig ikke som socialdemokrater leve med den overskridelse af budgetterne som der var under vk regeringen det er klart at det har været vigtigt for os at der er kommet styr på økonomien det er vigtigt fordi det skaber en tillid tillid til dansk økonomi som i sidste ende sikrer danske arbejdspladser som jo i første ende

et stort kommunalt parti er vi rigtig glade for det aftalesystem vi har mellem regeringen og kommunerne hvor man hvert år laver kommuneøkonomiaftaler men det giver også sig selv at hvis aftalerne skal have en troværdighed hvis aftalerne skal holdes så må man også have nogle midler til at sikre at de holdes og det har jo vist sig at de her redskaber har bragt styr på budgetterne styr på nogle budgetter som der ikke var styr på under den tidligere regering

vi rigtig glade for og derfor

man fortsætter den hidtil gældende ordning

kommunerne under et skal holde skatten i ro dette princip er egentlig udløberen af skattestoppet der i slutningen af nullerne blev lovfæstet over for landets kommuner sådan at deres samlede skatteprocent skulle holdes i ro indtil da havde vi

fra folketingets side været nødt til at sænke skatten tilsvarende når kommunerne

ud fra det perspektiv har loven virket efter hensigten kommunerne har under et haft en meget stor vilje til at holde skatteprocenten i ro og er som det også fremgår af evalueringen blevet meget bedre til at koordinere deres fælles budgetprocedurer med hinanden det er en kvalitet i et samfund og for borgerne

have den tryghed som ligger i at man kender og kan stole på sine skattemæssige forhold det giver ro i hverdagen og gør at man kan disponere i tillid til at der ikke pludselig kommer skatteforhøjelser derfor kan vi i dansk folkeparti også støtte fortsættelsen af denne ordning og også støtte fjernelsen af yderligere krav

om revision af loven sådan at det også i fremtiden

hvis de under et hæver skatterne

vi erkender dog at en fastfrysning af skatteprocenterne kan føre føre til visse utilsigtede skævheder i kommunernes økonomiske grundlag det finder vi i dansk folkeparti er vigtigt at holde sig for øje så særlig de kommuner der er økonomisk ramt af demografiske forskydninger via bloktilskuddet kan udlignes bedre

der også i disse kommuner kan være et acceptabelt service og velfærdsniveau

vi i dansk folkeparti glade for at den nuværende regering har taget loven til sig og endda i en sådan udstrækning at man ikke

element i aftalesystemet mellem regeringen og kommunerne og man vurderede at det kunne være en god idé at tage loven op til revision efter en årrække hvor man således havde draget sig nogle erfaringer med ordningen det har man så nu og økonomi og indenrigsministeriets finansieringsudvalg har evalueret ordningen og det er regeringens opfattelse at ordningen så at sige har bestået og man ønsker at køre ordningen videre som hidtil det er vi fra radikal side enige med regeringen i

få en betydning for det kommunale selvstyre og at

det vi argumenterede med i bemærkningerne til lovforslaget

dag se at der efter at ordningen har virket i en årrække så er der rum for stadig væk at have et kommunalt selvstyre det

ser vi i dag der er rum for at nogle kommuner hæver skatten en

andre kommuner der sænker skatten en lillebitte smule og på den måde

nedsættelse af kommunens tilskud når den havde fungeret

det vurderede man så at den havde i to tusind og tretten hvor økonomi og indenrigsministeriets finansieringsudvalg foretog deres evaluering i finansieringsudvalgets rapport fastslår man at ordningen i øjeblikket fungerer tilfredsstillende da kommunernes incitament til at holde den samlede kommuneskat i ro er blevet styrket sf kan blandt andet derfor tilslutte sig

om at afskaffe revisionsbestemmelsen da vi i øjeblikket ikke ser nogen grund til allerede nu at fastlægge det præcise tidspunkt for hvornår en ny vurdering skal finde sted vi er enige med både finansieringsudvalget og kl i at man på et eller andet tidspunkt igen bør overveje at foretage en ny evaluering

allerede på nuværende tidspunkt er hensigtsmæssigt at

hvornår en sådan vurdering skal foretages med disse ord skal

de tre nuværende regeringspartier om vi er fuldstændig enige i den bemærkning som den socialdemokratiske ordfører blev citeret for at skulle være

at der er tale om et betydeligt angreb på det kommunale demokrati

et højere økonomisk

at fastholde et skattestop som gennemtvinger en langsom men sikker udhuling af grundlaget for vores velfærdssystem hvor man så på toppen indfører nogle straffeforanstaltninger der sikrer at kommunerne ikke skejer ud og begynder at kompensere for de huller der opstår

føle sig fristet til at benytte sig af det kommunale selvstyres mulighed for

skaffe sig et bedre skattegrundlag for at føje spot til skade

jo ikke kun tale om individuelle straffeforanstaltninger over for den enkelte kommune men også kollektive straffeforanstaltninger altså også over for kommuner der ikke

har begået en forbrydelse det troede

men det passer selvfølgelig meget godt med hele den centralistiske tænkning

afskaffe den eneste fornuftige bestemmelse i den lov

afskaffe den derfor er jeg jo dybt skuffet over at de tre nuværende regeringspartier

ændret holdning og og nu går ind for og oven i købet nærmest står og skamroser en lovgivning

dengang betegnede som et betydeligt angreb på det kommunale demokrati men det er selvfølgelig logisk set ud fra den meget afgørende sætning der står i regeringsgrundlaget og som jo styrer hele

tilgang med nogle få undtagelser som vi selvfølgelig er glade for og som vi gerne hjælper regeringen igennem med men som ikke opvejer

økonomiske tænkning og strategi der ligger

sætningen om at udgangspunktet for regeringen er vk regeringens økonomiske politik i bredeste forstand herunder dagpenge og efterlønsreformen og hvad der ellers blev lavet af reformer i den tidligere regerings sidste fase

for at sidde i regering især når man har mulighed for at gennemføre de synspunkter man havde under den tidligere regering det har man jo mulighed for her i enhedslisten står

så hvis de tre regeringspartier

plus sf

stod ved de synspunkter de havde dengang kunne vi have gjort op

skændige og betydelige angreb

selvfølgelig til enhver tid hvis der skulle være mulighed for

lov til at administrere deres økonomi som de vil ud fra en betragtning om at det trods alt også er sundt at der er en vis konkurrence i det danske samfund mellem forskellige måder at drive det offentlige på så kan borgerne jo flytte derhen hvor de synes

det er bedst en sådan konkurrence forudsætter imidlertid at kommunerne selv bærer de økonomiske konsekvenser af den politik de fører så hvis en kommune jager de fleste af de produktive borgere

ud af kommunen og ind i andre kommuner med høje skatter

en dårligere økonomi til at drive kommunen for men sådan er det danske system ikke indrettet vi har et udligningssystem som er meget omfattende og som gør at hvis en kommune opfører sig dumt og hæver skatterne så ingen mennesker med indkomst har lyst til at bo der så får de bare nogle flere penge fra de andre kommuner som har opført sig mere fornuftigt og på den måde kan man desværre ikke have et så udpræget kommunalt selvstyre som vi i liberal alliance gerne ville have haft fordi friheden hænger sammen med ansvar og i det her tilfælde

er ansvaret ikke hos den enkelte kommune kommunen bærer ikke ansvaret for sine økonomiske dispositioner i så høj grad og derfor bliver vi også nødt til her fra

kommunerne ikke må hæve skatterne under et og at de kan straffes økonomisk hvis de gør det derfor støtter vi også

man både på individuelt og kollektivt niveau modregner i bloktilskuddet hvis kommunerne samlet set bruger flere penge end man har aftalt med finansministeren i den aftale der indgås hvert år det synes vi

at sikre os at regnestykkerne passer og at pengene er der

da vi i sin tid indførte det

stor modstand fra især rød bloks side

fortsat er imod men det glæder mig så at man har ændret synspunkt og holdning og i dag synes

systemet fungerer efter hensigten at der nu er kommet en mere retfærdig ordning der er kommet mere og større opmærksomhed om at det er nødvendigt at kommunerne samlet set overholder budgetterne man har indført bedre økonomistyringsprogrammer sådan at man løbende følger det forbrug man har så man rammer mere rigtigt når man når til vejs ende regnskabsåret det synes vi er prisværdigt vi anerkender at det er en vanskelig opgave i kommunerne men det kan man nu og derfor synes vi

rigtig glimrende system vi har fået indført og glæder os over den fuldstændige ændring man har foretaget

socialdemokratiet og sf som nu bakker op om det her vi synes også det

fungeret i nogle år man har kigget på det hvert år

have den revisionsbestemmelse at man

nu også har virket efter hensigten det har vi set det er vi overbevist om og derfor støtter vi at den revisionsbestemmelse

er afgørende når vi diskuterer den kommunale økonomi herunder også adgang til

dengang lovforslaget blev vedtaget i sin tid der var også en anden debat om de kommunale skatter og de kommunale frihedsgrader end der er i dag

en meget afbalanceret debat der har været

at koordinere deres skattefastsættelse sådan at der er plads til at nogle kommuner kan sætte skatten ned og andre kommuner kan sætte skatten lidt op

så været hjulpet af skiftende regeringers fastsættelse af puljer til samme formål

set ret fornuftigt jeg tror det er vigtigt at være opmærksom på at ordningen jo er asymmetrisk forstået på den måde at den har til formål at holde den samlede skat i ro den har ikke til formål at forhindre at man sætter skatten ned hvis man har råderum til det og det er jo også derfor at der er den frit lejde mulighed

som vist ikke har været nævnt i dag men som jeg tror de fleste kender nemlig at hvis en kommune sætter skatten ned

den adgang til at sætte den op igen uden for sanktionssystemet og det synes jeg

kommunerne spiller så stor en rolle i den samlede danske økonomi og for den måde vores velfærdssamfund fungerer på der må man sige at der har lovgivningen her bidraget ligesom man har sørget for

både den daværende vk regering og den nuværende regering

marginale overskridelser men også brugt lovgivningen når overskridelserne var af betydelig karakter den fleksibilitet synes jeg er vigtig og den synes jeg fortsat vi skal holde fast i

kommet til at fjerne revisionsbestemmelsen

det virkede og at det er hensigtsmæssigt at man

har den her styring med en vis fleksibilitet som ministeren også nævner

om og sige at styringsbehovet vel alt andet lige er større

at overskride budgetterne herunder også at

nu har vi haft fire fem år

kunne levere jeg står ikke og argumenterer for at vi så ikke skal

beholde det system vi har nu men hvad er set fra ministerens side er

i dag og jeg tror at sanktionslovgivningen har bidraget men

spørgeren antyder nemlig at der er mere brug for sanktioner i tider hvor alt kan lade sig gøre og pengene er rigelige og hvor hvor kunsten er at lade være med at bruge alle de penge man har til rådighed

det store ansvar der dermed påhviler den enkelte til at sørge for at man ikke bruger mere end man har måske i virkeligheden er meget mere tydeligt det er svært at sige

nu har vi haft en sanktionslovgivning som

meget store overskridelser og nu har vi set sanktionslovgivningen

i en periode hvor kommunerne

til at lægge budgetter og gennemføre dem men også at fastsætte skatter

tror vi kommer til at vende tilbage til at se på den her ordning måske også om

som den daværende vk regering støttet af df og

lovforslag som ministeren selv er bannerfører for roser

man må gå pragmatisk til det og sige det her har har vist sig at have en berettigelse

det er meget vigtigt at se det i lyset

jeg synes at kommuner skal sætte skatten ned hvis de har råd til det fordi det så også giver plads til at de kommuner som kan have brug for at hæve skatten en lille smule faktisk kan gøre

jeg håber at det egentlige gode ved den her lovgivning er at kommunerne i langt højere grad samarbejder om den samlede kommunale økonomi

et stort gode for os alle sammen fordi det også giver

for at kommunerne kan administrere så stor en del

som det siden hen er blevet havde vi dog ikke drømt om der sker jo noget nyt i dansk politik hver eneste dag hvad dette emne angår vi har især lagt mærke til at de partier der ellers gennem årene

med sin modstand mod kommissionens angreb på finlands måde at administrere dagpengereglerne på og statsministeren fik da også straks læst og påskrevet af den pågældende eu kommissær hvad debatten i dag angår

håber vi fra enhedslistens side at vi kan hæve os en lille smule op over den hidsige debat om de enkelte eksempler og i stedet prøve at se det her i en større sammenhæng hvilket jo også er nødvendigt da hver dag har sit eksempel på en ny velfærdsydelse som vi ikke selv bestemmer reglerne for så vi ser derfor gerne at alle partier og regeringen forsøger at besvare spørgsmålene er vi enige om at vi her har et generelt og principielt problem der består i at eu blander sig i vores regler på velfærds og arbejdsmarkedsområdet og hvis vi er enige om det hvad består problemet så i

umage for selv at besvare disse spørgsmål så præcist og konkret som muligt

er efter min overbevisning alt for vigtig og principiel til at være overladt til misforståelser og myter

min besvarelse i dag forsøge at give et retvisende billede af danmarks muligheder for at regulere adgangen til danske velfærdsydelser for udlændinge særlig for eu borgere

idet reglerne er meget forskellige afhængigt af om vi taler om personer fra eu eller

eller såkaldte tredjelande når vi taler om tredjelandsstatsborgere har danmark ratificeret en række multilaterale konventioner og indgået en række bilaterale aftaler der i forskelligt omfang

har den store gruppe af udlændinge fra andre nordiske lande

reglerne og jeg vil i dag koncentrere mig om denne gruppe da særlig eus regler om fri bevægelighed sammenholdt med vores nationale regler om udbetaling af velfærdsydelser har folketingets brede interesse som vi har kunnet høre de sidste dage lad mig indledningsvis slå fast at i danmark fastlægger vi selv vores velfærdsordninger

og det skal det selvfølgelig vedblive med at være vi bestemmer selv hvilke ydelser

vi fastlægger selv størrelsen af ydelserne

at staten yder studiestøtte som et stipendium med mulighed for supplerende lån de regler og velfærdsordninger som vi selv beslutter os for skal dog naturligvis respektere de

partnere har fastlagt romtraktaten fastlagde allerede i nitten syv og halvtreds grundlæggende rettigheder

andet arbejdskraftens frie bevægelighed samt det hermed tæt forbundne forbud mod forskelsbehandling på baggrund af nationalitet

den sammenhæng vil jeg fremhæve tre grundlæggende retsakter som har betydning for vandrende arbejdstagere

til sociale ydelser for det første den forordning der

og to og firs om arbejdskraftens frie bevægelighed for det andet forordningen

om koordinationen af eu landenes sociale sikringsordninger og for det tredje

jeg vil ikke her gå nærmere ind på regelsættene da folketingets partier for nylig har fået en kyndig teknisk gennemgang af de ansvarlige ministerier men blot understrege at disse regler i praksis sikrer

og vil bruge den frie bevægelighed

der i eu reglerne et krav om at eu borgere i danmark har ret til ligebehandling

til sociale ydelser og omvendt følger der også en pligt hvor de skal bidrage til ordningerne gennem skat

eu er et særligt juridisk forpligtende samarbejde hvor de otte og tyve eu lande gennem deres medlemskab har påtaget sig en række fælles forpligtelser

rettigheder gældende direkte ved nationale domstole og eu domstolen påser at de eu retslige regler fortolkes korrekt og efterleves i lyset af den seneste tids diskussion er det værd at opholde sig ved dette forhold hele ideen om for eksempel det indre marked hviler på eus regler om fri bevægelighed altså det at varer kapital arbejdskraft og tjenesteydelser faktisk kan bevæge sig frit mellem eus medlemslande som et lille land med en åben økonomi har vi en større interesse end de fleste i et velfungerende eu hvor danske virksomheder og borgere har fri adgang

det giver danskerne og de øvrige fem hundrede millioner eu borgere mulighed for at tage et arbejde slå sig ned som selvstændige eller studere i et andet eu land dette er til gavn for vores velstand

fordi eu er et forpligtende samarbejde

er det et naturligt grundvilkår at vi på den ene side kan påvirke samarbejdet og på den anden side bliver påvirket af samarbejdet regeringen anerkender at der igennem de seneste år har været flere eu borgere der har søgt arbejde

hvilket har medført at der også er flere eu borgere der har ret til at modtage danske velfærdsydelser men der er intet der tyder på at eu borgere kommer hertil med henblik på at udnytte danske velfærdsydelser de vil først og fremmest arbejde

af det arbejde de foretager sig eller uddanne sig og det skal de fortsat være velkomne

så vidt jeg er orienteret har folketinget tidligere i dag fået den sidste gennemgang ved uddannelsesministeren dermed har vi været hele vejen rundt og jeg er glad for at vi

på den baggrund kan have en politisk debat i folketinget på

på baggrund af de notater som folketinget

tekniske gennemgange er der ikke belæg for at konstatere et uforholdsmæssigt træk på de danske velfærdsydelser men vi kan se

dagpengeområdet er steget mere end hvad der blot kan tilskrives den økonomiske krise derfor annoncerede regeringen i tirsdags en række konkrete initiativer på andet dagpengeområdet for særlig at følge op på denne gruppe af eu borgere for ingen skal uberettiget modtage ydelser i danmark hverken danskere

har vi været udfordret af en række eu domme på det seneste blandt andet på su

skal følge udviklingen tæt og at vi skal arbejde aktivt i relevante europæiske sammenhænge for at fremme forudsætningerne for at opretholde det danske su system regeringen vil have præcis samme aktive tilgang til den finske dagpengesag hvor danmark agter at intervenere til støtte for finland derudover vil regeringen i dialog med kommissionen og andre medlemsstater rejse muligheden for at opstille nationale værn der kan træde i kraft hvis eu reglerne fører til betydelige finansielle ubalancer lad mig afslutningsvis gentage at det er regeringens grundlæggende politik

velfærdsmodel som vi kender den i dag vores universelle model har overlevet hidtil og der er foreløbig intet grundlag for at tro det modsatte vi vil løbende se på de konkrete udfordringer der måtte opstå og adressere problemstillingen både herhjemme og i eu vi skal naturligvis passe på vores velfærdssamfund vi skal sikre en ordentlig balance i økonomien også fremover vi ønsker et stærkt og bæredygtigt velfærdssamfund eu borgere skal være velkomne som danskere er det i andre eu lande når de aktivt bidrager til samfundsøkonomien er det ikke urimeligt at de på lige fod

til vores lands velfærdsydelser

efter offentlig forsørgelse vores velfærd er

og det er derfor i vores interesse at deltage i et tæt

stort og principielt problem vi plejer at sige ingen over og ingen ved siden af folketinget men det er jo mange år siden det forholdt sig sådan gennem årene er der kommet utallige eksempler på at dansk lovgivning har måttet ændres på baggrund af regler fra eu eller direkte pålæg pålæg eller

sagen om børnechecken er langtfra enestående konklusionen er at der er noget ikke bare ved siden af men også over folketinget og det er eu retten hvilket jo også fremgår af de traktater som danmark har tiltrådt vi kender angrebene på vores overenskomstmodel overenskomsterne var ikke gode nok til at implementere arbejdstidsdirektivet der skulle lovgives vi kender eu domstolens indgreb i fagforeningernes og medlemslandenes ret til selv at bestemme hvilke krav

til udstationerede virksomheder det er faktisk blevet forbudt at stille de samme krav til udstationerede virksomheder som til værtslandets egne virksomheder på velfærdsområdet er

eu reglerne godt i gang med at underminere de fundamentale principper for den danske skattefinansierede velfærdsmodel det har jo aldrig været meningen at velfærdsydelserne skulle tages med til udlandet hele vores system bygger på at de mennesker der bor og betaler skat her i landet er dem der har ret til velfærdsydelserne det er jo ikke det danske folketing der har bestemt at børnechecken børnetilskud og andre velfærdsydelser skulle kunne tages med ud af landet det er eu der har bestemt det det handler jo ikke om at vi ikke under folk nogle goder vi har selv

nogle regler på pensionsområdet men det er noget vi selv har bestemt det der sker nu er at eus regler om fri bevægelighed bruges til at understøtte social dumping fordi danske virksomheder spekulerer i at importere billig arbejdskraft blandt andet med henvisning til at der jo er adgang til velfærdsydelser ikke mindst ydelser som kan sendes til arbejderens hjemland enhedslisten er modstander af optjeningsprincipper for skattefinansierede velfærdsydelser det er stik

med det grundlæggende princip i vores velfærdssystem vi har den holdning at udenlandske arbejdere er velkomne her i landet og at de hvis de betaler skat her i landet også skal have ret til de samme ydelser som andre skatteydere vi går ikke ind for diskrimination men de skal arbejde her på lige vilkår og her er vi jo ved det helt grundlæggende problem vi er i kraft af eu reglerne blevet frataget redskaberne til at sikre at udlændinge arbejder på lige vilkår her i landet hvis de kommer fra andre eu lande

om at børnechecken kun skal udbetales hvis børnene opholder sig her i landet derfor vores forslag om at der skal stilles krav om en arbejdstilladelse for at

arbejde her i landet derfor vores forslag om at optjening af dagpenge skal følge de regler om medlemskab af a kasse og arbejdskrav som gælder her

skal fratages de helt urimelige konkurrencefordele de har i dag i form af skattefritagelse i helt op til en år og deres ret til at medbringe de ansatte på hjemlandets egne løn og ansættelsesvilkår på nær et skrabet minimum

de forslag vi har stillet en gang skal behandles her i salen

i strid med eu retten men så er vi jo bare tilbage ved start hvad skal vi gøre ved det vi kan selvfølgelig prøve

en holdbar løsning må bestå i at danmark rejser krav i eu om at reglerne ændres så medlemslandene selv bestemmer over reglerne på arbejdsmarkeds og velfærdsområdet hvis det ikke kan lade sig gøre må vi rejse krav om en dansk undtagelse for eus social og arbejdsmarkedspolitik

er der jo kun én løsning tilbage og det er at spørge befolkningen om den ønsker at være medlem af eu på de præmisser hvis japartierne vil leve op til deres mange løfter gennem årene om at eu reglerne ikke ville få betydning for den måde vi styrer arbejdsmarkedet

på herhjemme må de gå den vej vi her

vedtagelse som jeg med formandens tilladelse

enhedslistens forslag til vedtagelse lyder således

at eu i stigende grad blander sig i reglerne om arbejdsmarkeds og velfærdsydelser og at denne indblanding fremmer social dumping og på sigt kan medføre underminering af den danske overenskomst og velfærdsmodel folketinget konstaterer at reglerne om fri bevægelighed forhindrer os i at sikre at borgere fra andre eu lande arbejder her i landet på normale danske løn og ansættelsesvilkår folketinget konstaterer at udenlandske arbejdere er velkomne her i landet hvis de arbejder på lige vilkår og at de hvis de betaler skat her i landet også skal have ret til velfærdsydelser på lige fod med danske statsborgere folketinget konstaterer at skiftende danske regeringer har lovet at eu medlemskabet ikke ville få negative konsekvenser for den danske overenskomst og velfærdsmodel folketinget opfordrer derfor regeringen til at sikre at det danske folketing selv bestemmer over reglerne for velfærds og arbejdsmarkedspolitikken

i form af en dansk undtagelse fra

få børnecheck efter samme regler som danske arbejdere problemet med børnechecken set fra enhedslistens side er at den kan skal ifølge eu eksporteres

skal børnechecken alligevel udbetales til forsørgeren

presse udenlandsk arbejdskraft til at arbejde her eller lokke

på langt dårligere løn og ansættelsesvilkår end det der er normalt på det danske arbejdsmarked så det er altså spørgsmålet om social dumping hvilket jeg også prøvede at gøre rede for i min ordførertale der ligesom er enhedslistens største problem ved det der sker i øjeblikket og det er derfor vi så har

til regeringen jamen hvis vi kan

finansierer velfærdssystemet og at det aldrig har været meningen med de

sociale ydelser vi diskuterer her at de skulle kunne sendes ud af landet det har vi mig bekendt aldrig besluttet i det danske folketing det er noget eu har besluttet i kraft af de forordninger

det man skændes om i dag har man vidst siden nitten

ud af

og jeg håber derfor at dagens debat kan kaste lys over de skiftende meldinger fra regeringen som vi har været vidne til i de seneste måneder

var der fire europæiske regeringer som i et brev gjorde opmærksom på det problematiske i at den frie bevægelighed i eu kan føre til misbrug af sociale ydelser dengang reagerede regeringen med et skuldertræk siden da har regeringen fejet problemstillingen af bordet hver gang den er blevet konfronteret med det dilemma at man efter ganske kort tids ophold i danmark som vandrende arbejdstager har adgang til en palet af sociale ydelser i mandags erklærede så pludselig statsministeren at regeringen nu vil kaste sig ind i kampen for de finske dagpengeregler men at man ikke har i sinde at gøre det samme for de danske regler for børnecheck det er mildest talt en lidt forvirrende melding da der i begge tilfælde er tale om en optjeningsperiode mindre forvirrende bliver det så ikke af at statsministeren åbner for at man måske godt alligevel vil tage problemstillingen med børnechecken op med

kommissionen hvis nu det en dag skulle føre til økonomiske ubalancer det sidste halve år har vi skullet lægge ører til meget i venstre

i venstre lad mig derfor endnu en gang som jeg gentagne gange har gjort det redegøre for hvad venstre mener om eus frie bevægelighed i forhold til adgangen til sociale ydelser venstre er varme tilhængere af et stærkt eu vi støtter helhjertet

om danmarks eu medlemskab om eus indre marked og om den frie bevægelighed som en uundværlig grundpille for det europæiske samarbejde det undrer mig egentlig

i tvivl om det danmark har nærmest uendelig stor fordel af eus indre marked vi eksporterer for syv hundrede milliard kroner til eu lande hvert år over en halv million danske arbejdspladser afhænger direkte

eu medlemskabet har gjort vores land rigere og det har været en væsentlig forudsætning for at vi har kunnet finansiere vores stadig dyrere velfærdssamfund

skal være et af verdens rigeste lande kræver det at vi er fuldt ud med i det indre marked også når det kommer til den frie bevægelighed det burde være indlysende for alle folketingets partier men jeg synes at man skal skille tingene ad

og for eu mener vi ikke

ensbetydende med at der skal være adgang til sociale ydelser efter meget kort tids ophold i danmark med børnechecken som et tydeligt og meget aktuelt eksempel det har aldrig været intentionen med arbejdskraftens frie bevægelighed at man har kunnet flytte

dem der hævder at det er en samlet pakke

i venstre

vil vi derfor på det kraftigste opfordre regeringen til at rejse sig

at søge alliancepartnere i eu så vi kan få tilpasset lovgivningen til en nutid hvor eu består af otte og tyve medlemmer

med at tage en tur til berlin da kansler angela merkel senest har udtalt at eu ikke skal udvikle sig til en social union det er en holdning vi deler i venstre i forhold til de danske ydelser der er udfordret kunne man jo prøve at finde robuste løsninger som ligger inden for eu retten i stedet for at lægge sig fladt ned efter første henvendelse fra kommissionen det lader til at regeringen ikke helt har forstået alvoren man har valgt at se stort på samarbejdet i det traditionelle europapolitiske flertal i stedet for at finde en løsning på udfordringerne som en del af en europapolitisk aftale har man valgt at ignorere gentagne opfordringer fra venstre om at inkludere spørgsmålet om den såkaldte velfærdsturisme i en aftale statsministeren har fuldstændig overladt spørgsmålet til de stærkt skiftende europaministre

den klare opfattelse at regeringstoppen ikke har haft den store interesse i en aftale først nu er regeringen kommet til den erkendelse at det brede samarbejde om europapolitikken kræver en villighed fra alle parter til at indgå kompromiser til at finde fælles løsninger på fælles udfordringer den opgave har regeringen forsømt og det synes jeg er ærgerligt

det er en

kommissionen siger at vi skal ændre vores skat

det fulde personfradrag

det har man så ændret fra regeringens side med støtte fra venstre hvorfor skal vi ændre vores skattesystem og lægge os fladt ned hvorfor støtter

blot skal acceptere en henvendelse fra kommissionen som

om synes vi det her er rimeligt i venstre synes vi ikke det er rimeligt det her handler altså ikke kun om kroner og

det er rimeligt at man fra den første dag i danmark har ret til børnepenge det mener vi i venstre ikke

når man modtager en henvendelse som man er imod hvis man er uenig

mener at der er to sider af velfærdssystemet der er ydelserne

i danmark og hvis venstre og enhedslisten presser på

det jo også blive en del af den fremtidige debat som jeg mener er helt central i det her spørgsmål så det er godt at venstre

ved herre nikolaj villumsen også godt når jeg siger at man skal tage stilling fra sag til sag så handler det jo om hvad synes vi er rimeligt hvad synes vi ikke er rimeligt og som jeg også fortalte før og det er tilsyneladende nødvendigt at gentage det for at herre nikolaj villumsen også har forstået det så mener vi i venstre ikke

efterhånden som flere lande er kommet med

velfærdssystemer i eu som det så ud tidligere

det bliver man nødt til at forholde sig til man bliver nødt til at agere efter den verden man er i i stedet for efter hvordan den så ud på et tidspunkt

af den lovgivning som ordføreren og hans allierede lavede i to tusind og ti

børnechecken kan sendes ud af landet

og et sidste spørgsmål er ordføreren bekendt med at romtraktaten indeholder det sammenlægningsprincip

blevet gentaget i forordning og tre og firs og som nu bruges af kommissionen og af regeringen til at sige

vi synes der skal være en proportionalitet imellem det at yde og at nyde at bidrage og at modtage det synes vi der skal være balance imellem

meget kort tid kan modtage sådan en check

er det begreb som desværre anvendes i offentligheden men som altså nu engang

at de mennesker

ting som er urimelige det her er ikke et spørgsmål om økonomi det her er et spørgsmål

synes det er rimeligt at man lige sådan med et fingerknips kan modtage danske velfærdsydelser inden man faktisk har bidraget

det synes vi ikke er rimeligt det er muligt at radikale venstre er af en anden opfattelse men i venstre synes vi der skal være

at man har ret til su som udenlandsk studerende

den politik som venstre ellers hidtil har stået for nemlig at tiltrække udenlandske studerende

andre erhvervsorganisationer har efterlyst

venstres uddannelsesordfører hidtil har sagt

at man er varm tilhænger af det indre marked og alle de fordele der er

tidligere regeringsbærende parti som venstre så står i den her sag så et enkelt og meget meget klart spørgsmål til venstres ordfører er mener venstre at danmark skal efterleve eu retten

herre

vi kommer med en masse forslag som man så bruger en masse kræfter i skatteministeriet på at

i stedet for som herre morten bødskov foreslår og siger

det handler om politik altså reglerne bliver nu engang lavet af politikere og hvis man som politiker

ensrette lovgivningen med praksis det

bare lægge sig ned så skal man søge at finde løsninger så skal man i stedet for

da tage kontakt til kommissionen og sige kære venner

ikke enige med jer i det her hvad er der af muligheder for at handle inden for det her hvilket spillerum har

og at tage diskussionen i det handler jo ikke kun om børnecheck det handler også om dagpenge og andre ting

den politiske vej vi skal gå jeg synes det er for nemt at gøre det her til en diskussion om jura

handler om politik synes vi det her

vi er løsningsorienterede regeringen sidder på deres hænder og stirrer ud

skal sættes hårdt ind over for folk som kommer til danmark for at misbruge vores velfærdsydelser og vi skal ikke finde os i arbejdsgivere der udnytter underbetalt arbejdskraft

danske løn og ansættelsesvilkår de arbejdsgivere der udnytter underbetalt arbejdskraft bidrager til menneskehandel menneskesmugling og svindel med skatter og afgifter

er ikke bare populært sagt have med grovfilen hvis bare dansk

venstre og konservative havde været deres

kunne meget være gjort sr regeringen har fra dag et styrket indsatsen straffene er blevet skærpet bøderne er hævet og kontrollen

og arbejdstilsyn er blevet styrket markant eu samarbejdet skal være med til at skabe vækst og arbejdspladser

danmark uendelig stor gavn af at være en del af et tæt eu samarbejde

også en del af eus indre marked og den frie bevægelighed det betyder som sagt at vi kan søge arbejde i andre eu lande

selvfølgelig også kan søge arbejde her hos os tusindvis og atter tusindvis af danske arbejdspladser er direkte afhængige af vores deltagelse i eu samarbejdet

den frie bevægelighed ethvert lokalsamfund rundtomkring i vores land

virksomhed som vil lide stor skade og tabe mange arbejdspladser hvis

den ene dag til den anden trak os ud af den her del af eu samarbejdet

ikke bruges til at rejse derhen hvor velfærdsydelserne er størst nej mulighederne skal selvfølgelig bruges af vores virksomheder og af

som nogen har kaldt en social union hvor man

kan flytte fra et land til et andet og kræve

eu er ikke en stor velfærdsstat og det bliver det heller

derfor følger vi selvfølgelig også udviklingen tæt det gør vi for at undgå misbrug og derfor

i tirsdags en omfattende pakke så vi bedre kan beskytte vores velfærd mod misbrug regeringen tager fat herhjemme og i eu samarbejdet bliver der også taget ekstra fat nu regeringen starter på dagpengeområdet og lægger op til at kontrollen bliver skærpet så vi sikrer at ledige får udbetalt dagpenge

de ledige der får udbetalt dagpenge her i danmark reelt har bopæl

opholder sig i danmark samtidig

sat hårdere ind over for misbrug og snyd med kontanthjælp de myndigheder der i dag kontrollerer

med deres kolleger på den anden side af grænsen

gøres skarpere der skal i højere grad tjekkes for ejerforhold og værdier og at man rent faktisk har udført et reelt arbejde for at modtage den kontanthjælp som man modtager som

op til at indsatsen nu skal styrkes yderligere

forskellene i vores velfærdssystemer betyder at store grupper tiltrækkes af ydelserne med betydelige økonomiske problemer til følge eksempelvis for et lille land som danmark

skal være på forkant med udviklingen vi starter med dagpengesystemet og skærmer vores dagpengesystem af vi ønsker ikke

være rettigheder og pligter og som regeringen klart har signaleret og det bakker socialdemokraterne selvfølgelig op om

jo at der snart skal forhandles om de regler der gælder for eu borgeres ret til velfærdsydelser når man flytter fra et land til et andet

lige som regeringen at vi skal sikre hvad man kan kalde et nationalt værn mod misbrug og værnet

store grupper tiltrækkes af en velfærdsydelse og hvor det skaber betydelige økonomiske

vi får bedre muligheder for at beskytte vores velfærd mod

folketingets partier ikke mindst venstre og konservative til sammen med regeringen nu at tage ansvar ansvar for

både at beskytte vores velfærd bedre

danmark som et centralt medlem af eu samarbejdet det sidste ikke mindst fordi eu samarbejdet er garanten for tusindvis og atter tusindvis af arbejdspladser

det er en forudsætning for vækst og beskæftigelse i danmark eu borgere der bidrager til dansk velfærd skal også kunne nyde godt af dansk velfærd folketinget understreger samtidig at formålet med den frie bevægelighed er at man skal kunne søge arbejde ikke sociale ydelser på tværs af grænserne folketinget opfordrer regeringen til at arbejde aktivt i relevante europæiske sammenhænge for at fremme forudsætningerne for at opretholde det danske velfærdssystem og modvirke social dumping i forbindelse med revisionen af forordning

firs om sociale sikringsordninger opfordres regeringen til at gå i dialog med kommissionen og andre eu lande med henblik på at sikre medlemslandenes velfærdssamfund og opstille værnsregler om økonomisk

folketinget opfordrer regeringen til at følge udviklingen og fremlægge en årlig status for udviklingen i antallet af eueøs borgere der modtager danske velfærdsydelser og dertil

er der nogle rettigheder når man er i danmark arbejder i danmark og betaler skat i danmark der er børnechecken et af spørgsmålene vi følger udviklingen det har vi sagt meget nøje

også her i dag at hvis det udvikler sig på en måde hvor det får meget store følgevirkninger

svindel med skatter og afgifter

hele taget undergravning af det som vi er fælles om nemlig ordentlige løn og ansættelsesvilkår på det danske arbejdsmarked

og jeg kan ikke se at der skulle være noget i vejen for at man kunne skærpe

jo helt grundlæggende så kan man

om man vil være så populær med at lave andre indsatser hvor man siger at man overvåger tingene man laver årlige redegørelser

regeringsbærende partier partier der ønsker at få regeringsansvaret i danmark må kunne svare klart ja

så ser vi på det men vi kan jo høre fra

venstres ordfører at når det handler om

den her såkaldte velfærdsturisme er et problem

man har to regeringsbærende partier som punkt

som de ikke mener er et problem og punkt to ikke kan svare klart ja

overholde eu retten og vores eu retlige forpligtelser det er det jeg mener er det centrale spørgsmål i den

ubalancer det er noget hvor vi ser tiden an og som jeg forstod ordføreren

man har tænkt sig at gøre noget når det får meget store følgevirkninger

er det når beløbet er større end de fem og halvfems million kr vi betaler årligt til børn der ikke bor i danmark eller

at vi følger udviklingen og er der her tegn på

det er jo heller ikke nogen hemmelighed at regeringen

meget opmærksomme på nu siger vi så klart

i den sag fordi vi fra regeringens side ønsker at der på dagpengeområdet skal være klare rettigheder

arbejde for at sikre at vi stadig væk har

nationale værn som skærmer vores velfærdsydelser af og det regeringen gør her er jo

stå fast på at der skal være rettigheder og pligter forbundet med vores

kan sige jamen det her er da fint vi kan være uenige

om der er et problem eller ej venstres ordfører siger at når han lytter til debatten om velfærdsturisme mener han ikke der er noget problem det er

og hvis der så ud fra vores vurderinger på et tidspunkt viser sig at være et problem jamen så er vi også klar til at sætte ind det er det der er kernen i det

flytte over grænserne vi kan søge arbejde uden for landets grænser og eu borgere kan komme til danmark

eu borgere til danmark så betaler de skat i landet og får nogle rettigheder rettigheder og pligter er det rimeligt eller urimeligt

lange diskussioner om jeg kan sagtens leve med det jeg kan godt forstå når man lytter til debatten at nogle kan være

og det er der hvor vi tager fat i dagpengesystemet

det er jo ikke noget vi har besluttet i det danske folketing jo

i det danske folketing at velfærdsydelser skal kunne eksporteres det følger af forordning otte hundrede og tre og firs artikel syv og tres som herre morten bødskov

vil vi gå i tæt dialog med kommissionen og andre eu lande med henblik på at sikre som der står i til vedtagelse

medlemsstaternes velfærdssamfund og på

side at der kan opstilles værnsregler hvis det økonomisk er nødvendigt så altså det er grundlaget for det og det er grundlaget for

at der har regeringen også ændret holdning siden da jeg noterer mig at

skal følges ad og at man skal arbejde for at få adgang til de ydelser som som vi har i så rigt mål i danmark

at hvis man arbejder ni timer om ugen

fremlægger en årlig status for udviklingen på området

er for en tunge man taler med i den her debat og jeg håber at man så vil tilslutte sig det her

side selvfølgelig sikrer at udviklingen er på det rette spor

sætter ind over for det det er det der står og jeg håber at venstre vil tænke sig meget nøje om og tilslutte sig

i forlængelse af noget af det som venstres ordfører stod heroppe og talte om det medgiver jeg gerne men det afgørende spørgsmål er mener venstre at man skal efterleve eu retten eller ej

det mener regeringen det mener socialdemokraterne og hvis

vi klar til at tage fat og det er det jeg bare stadig væk vil appellere til venstre

man nu ligefrem påstår at man har copyright på noget af det som regeringen

så er der noget med børnechecken måske er det ikke rimeligt på et tidspunkt men herre bødskov vil

ikke kun i danmark men også i flere andre europæiske lande

svar ud af herre morten bødskov

når der er grund til det på dagpengeområdet der kan vi godt handle allerede nu

principielt

om i kampen for at vi kan bevare et dagpengesystem med rettigheder og pligter af den art vi kender

er situationen jo en anden der er faldet afgørelser der er faldet eu domme nu

det der er kernen i det lovforslag som regeringen har fremlagt og det er der hvor vi så bare appellerer til at de partier der gerne vil regeringsansvar og som jo som grundlag for det tidligere i hvert fald har ment at de skal overholde eu retten nu også besinder sig og kommer ned

gøre det tror vi er bedst for danmark så er der spørgsmålet

vi også klart sagt at vi nu vil følge og analysere udviklingen og kommer

har regeringen også sagt at den er klar til at se på hvad vi kan gøre

så vil socialdemokraterne også arbejde for at få ændret på nogle ting her

en utrolig slingrende argumentation og jeg kunne egentlig godt tænke mig

man er presset af baglandet og af borgerne i det danske samfund

hvis man vil argumentere

vil man allerede nu fra regeringens side eller fra socialdemokraternes side

arbejde på også at kigge på forholdene

at en af de her ydelser udvikler sig på en måde hvor vi får som det hedder

der er et så stort run på de ydelser

være en landingsbane for et meget meget bredt flertal i det danske folketing måske lige med undtagelse af partier

om principper men også om en konkret tilgang til en udvikling som man jo er nødt til at tage hånd om hvis den

hvis man sidder og følger med i debatten at forstå linjen at

problem af en vis

det øjeblik at regeringen sådan

det er også et konkret problem

række områder klar fordel for

man kan eksempelvis sige at man bakker op om regeringens initiativ i forhold til

støtte op om finnerne hvis der kommer en sag mod

deres dagpengesystem man kan også tilslutte sig det som regeringen har foreslået i

man må jo lytte til herre jakob ellemann jensen når han siger at

skal have lejlighed til konkret at forholde

set at det med ret og pligt

bryster sig meget af så hvornår er der en sammenhæng her mellem ret og pligt er det ni timer er det atten timer eller hvor lang tid synes ordføreren det er rimeligt man skal arbejde

fire måneder fem måneder en halv år eller hvad det er

men på bundlinjen er der bare det spørgsmål om venstre mener eller ikke mener at man skal efterleve eu retten

det er sådan set meget enkelt

man godt forsøge at tage den anden diskussion

skal efterleve eu retten så er den

sådan set knap så relevant

de rettigheder og de pligter forbundet hermed og så har regeringen jo sagt

klar til at følge området nærstudere det

og hvis der er noget der udvikler sig meget uhensigtsmæssigt ja så er vi klar til

det også så skal det være sådan

eksempelvis som jeg svarede herre nikolaj villumsen omkring indsatsen mod social dumping der kunne vi jo godt tænke os at

så opfordres regeringen til at gå i dialog med kommissionen og andre eu lande med henblik på at sikre medlemslandenes velfærdssamfund og opstille værnsregler om økonomisk nødvendigt det står lige nøjagtig her så derfor hvis dansk folkeparti også

er tredjelandsborgere så har vi en del selvbestemmelse men det har vi så sandelig ikke når det drejer sig om eu

planer om at udvide mulighederne sådan opfatter jeg svaret fra udenrigsministeren man har ikke tænkt sig at gøre noget

en børnecheck ja så er praksis lige nu ni timer men man har reelt ikke tænkt sig at gøre noget som helst for

overholde eu retten og det er for så vidt fint nok

lov er lov og selvfølgelig skal man overholde de regler der nu engang gælder men selv om der

en regering her som synes at det med at sende børnechecks ud af landet og den eksisterende regel

børnechecken så længe det ikke giver en økonomisk ubalance et ord jeg i øvrigt hader vi hører det tit i forbindelse med eu arbejdet

arbejder syv timer om ugen og så siger jamen jeg vil altså også have en børnecheck og så

at regeringen lidt proaktivt gik ind og sagde at det

altså gøre noget ved for det kan skabe et problem på længere sigt så sætter man sig

der kører pt en sag i tyskland

henne i den sag vil man hjælpe dernede vil man hjælpe tyskerne i forbindelse med de sager

at man synes at det er rimeligt med den her forordning otte hundrede og tre og firs som jo er det største problem jeg ved godt at man har sagt ja til den det har alle unionspartierne i danmark sagt ja til den

den blev vedtaget men alt andet lige burde man jo gøre noget fordi det giver et problem eller i en udfordring i forhold til de danske velfærdsydelser

vi skal udbetale velfærdsydelser og så videre

lavet en beregning der viser at når vi får eu borgere fra østlandene jamen så koster det rent faktisk den danske stat seks hundrede million

den beregning er lavet og det er vel at mærke ud fra tal som er fra to tusind og elleve hvor der var omkring halvfjerdstusind borgere

fra vores finansminister hvor der står at det gav et mindre underskud på omkring seks hundrede million kroner årligt

er omkring halvfemstusind østarbejdere så hvad er tallet nu

her debatter at det at der er den fri bevægelighed er

det ved vi reelt ikke også fordi mange af de ydelser vi leverer er forbundet med en stor usikkerhed

jeg må indrømme at jeg synes det er under al kritik at regeringen ikke går ind

siger vi har en udfordring vi tager alle velfærdsydelserne op og vi begynder at arbejde på at få ændret de her regler sådan

at vi i danmark kan bevare vores velfærdssystem det burde man gøre

børnetilskud su og andre velfærdsydelser er eksploderet hver gang vi får nye tal på området området viser de endnu en voldsom stigning det er dybt kritisabelt at regeringen ikke vil foretage sig noget som helst for at beskytte de danske velfærdsydelser som børnecheck børnetilskud su og så videre på den baggrund opfordrer folketinget regeringen til hurtigst muligt at tage initiativer til at sikre de danske velfærdsydelser og den danske

spørgsmål er er det fornuftigt det betyder jo at udlændinge

dagpenge børnecheck og familieydelser

en gruppe mennesker i det her samfund der i perioder ikke har noget som helst at leve af

til en hvilken som helst uendelig lav løn

medføre et voldsomt pres

hvis man er dansker og har arbejde i danmark

tage sin optjening fra et andet land med

at hvis der er nogle job at få skal man da tage dem hvis man er arbejdsløs det er vel for pokker en måde at bidrage til

mennesker at

udnytter at østeuropæiske arbejdere

for ingen penge det som dansk folkeparti foreslår fører jo lige præcis til at der kommer til at stå nogle mennesker med absolut ingen indkomst

så skal tage et job altså skal tage et job til hvad for en løn

står og siger er jo at at

og sociale ydelser du vil få

er fuldstændig desperate og som når der ingen mindsteløn er falbyder sig selv for ingenting til grådige arbejdsgivere er det virkelig det dansk

det undrer mig rigtig rigtig meget og jeg tror det undrer rigtig mange danskere der går og føler at deres job er presset der går og føler at deres løn og arbejdsvilkår er pressede og

kommer fra dansk folkeparti

at der faktisk skal være endnu mere social dumping end tilfældet er i dag det undrer

hår i suppen det er der de fleste steder

altså sådan er det så der er hår i suppen alle steder

jeg mener ikke at det her forslag gør at der bliver

og anledningen til at rejse debatten er den overordnede diskussion om den fri bevægelighed og de rettigheder eu borgere har i danmark og som danskere har i andre eu lande for det radikale venstre er den fri bevægelighed en fantastisk frihedsrettighed tænk at det er lykkedes otte og tyve lande at åbne deres arbejdsmarkeder for hinanden det giver muligheder for den enkelte og det skaber vækst velstand og udvikling på tværs af kontinentet den fri bevægelighed er en historisk bedrift

og for at der skal være en reel tilskyndelse for mennesker til at søge ledigt arbejde i andre lande kræver det naturligvis adgang til sociale rettigheder og der er det europæiske samarbejde sådan indrettet at man er dækket på lige vilkår med borgerne i det land man arbejder i det

og retfærdigt princip i danmark

vores velfærdsordninger som vi ønsker

spørgsmål men vi kan ikke diskriminere andre eu landes borgere hvis de har arbejde og betaler skat her i landet det der gælder for en dansker gælder også for en tysker en italiener en lette eller en polak

ikke forpligtet til at forsørge andre end vores egne borgere medmindre vandrende arbejdstagere har været så længe her i landet at de har optjent retten til for eksempel kontanthjælp

fælles arbejdsmarked eu er ikke en social union vi skal som borgere kunne flytte efter arbejde

de eu borgere der findes i danmark kommer jo for at studere eller arbejde og hvis de bidrager til velfærd skal de selvfølgelig også have adgang til velfærd det skulle da bare mangle at man beder folk om at opfylde deres forpligtelser herunder at betale skat uden at anerkende deres rettigheder vi skal ikke acceptere svindel og bedrag det er selvsagt men det er der altså heller ikke noget der tyder på er tilfældet i dag vi skal naturligvis også have øje for hvordan tingene udvikler sig jeg tror vi kan være ret sikre på at der i de kommende år vil være øget fokus på betydningen for nationale velfærdssystemer i den europæiske diskussion og i tilrettelæggelsen af de fælles eu regler der vil danmark selvfølgelig spille en aktiv rolle og vi har som alle andre medlemslande al mulighed for at påvirke de fælles eu regler

suen og som vi i mit parti radikale venstre altid har været parate til når vi fandt behov for det men vi kan ikke diskriminere andre landes borgere hvis vi ønsker at være en del af det indre marked vi anerkender de rettigheder det medfører

at den sag der tilsyneladende kommer til at køre i finland vil man intervenere i

kender udfaldet af den sag den sags udfald ønsker vi at påvirke ved at intervenere fordi de finske dagpengeregler på nogle områder minder meget om de danske så det er en mulighed at der bliver

vil prøve at påvirke alt hvad vi kan men de regler der gælder i dag

i forhold til værnsreglerne synes jeg man skal lægge mærke til det

i forbindelse med revisionen af forordning otte hundrede og tre og firs

om sociale sikringsordninger opfordres regeringen til at gå

dialog med kommissionen og andre eu lande med henblik på at sikre medlemslandenes velfærdssamfund og opstille værnsregler om økonomisk nødvendigt

i det ligger der jo at det der er vores tilgang til

hele tiden holder øje med udviklingen det gør vi jo også på alle mulige andre områder

vil vi ændre på sagernes tilstand

at man skal medregne perioder optjent i andre eu lande og det man kunne kalde

opnået ret til dem i danmark også selv om de ikke længere opholder sig

spørgsmål for det er jo det der giver problemerne i den situation vi nu

bidrager til vores velstand til vores velfærd og jeg synes det er helt mærkeligt at et parti som enhedslisten vil nægte mennesker der arbejder og betaler skat

at det rent faktisk giver et overskud at have arbejderne

et svar som er givet fra vores finansminister i slutningen af februar

at det giver et underskud på seks hundrede million kroner om året mener ordføreren slet ikke

samlet set giver et overskud men det ville jo være langt bedre hvis man så ikke havde det underskud så meget regning har jeg da lært

ikke bare svaret men også spørgsmålet og finde ud af hvordan det præcis er opgjort og jeg vil opfordre alle der interesserer sig

det det kan man muligvis godt

ordføreren har læst det her svar og

helt korrekt og det er som jeg siger og så videre

en hel anden situation selvfølgelig er det da det altså vi har jo ikke oprettet den fri bevægelighed

det der er hele pointen i den forstand er der jo meget fundamental

den status man har som vandrende arbejdstager netop fordi man bidrager og så den status

statsborgere hvor vi jo har en grundlovsforpligtelse til at tage os af hinanden hvis

at betale skat i danmark herunder børnechecken men det skal selvfølgelig ikke bruges til at

lønniveauet i danmark slet ikke jeg mener bare

ved at begrænse eu borgernes rettigheder

ved at sætte ind over for social dumping og sikre at folk selvfølgelig får den løn de har krav på

man søger et arbejde et sted og til det hører selvfølgelig hele bruttopakken

social dumping er ikke at fratage eu borgerne nogle rettigheder de har krav på løsningen ligger et andet sted men jeg er enig med enhedslisten i

retten til fri bevægelighed for arbejdskraften

de steder hvor adgangen til velfærdsydelser enten giver meget store udgifter eller i sig selv

for sf men som politikere må og skal vi forholde os til at den kan have konsekvenser for et velfærdssystem som det danske specielt i forhold til økonomien og ikke mindst følelsen

om de særlige udfordringer som den fri bevægelighed rejser for skattefinansierede velfærdsmodeller

forskellige velfærdssamfund i eu og det er en diskussion danmark

med til at løfte både nationalt og i eu men bag diskussionen om eu og velfærdsydelser ligger der en vigtig diskussion om hvordan eu er indrettet og det skyldes skyldes jo især udvidelsen af den oprindelige union eu er et fællesskab af meget forskellige lande eu dommene som vi har diskuteret det seneste halve år og specielt den seneste tid er udfordrende i forhold til et europa

og eu retten er møntet på en række homogene lande med nogenlunde samme indkomst og velfærdsydelser og skattesystemer

eu borgere der bidrager til dansk velfærd skal også kunne nyde godt

at formålet med den fri bevægelighed er at man skal kunne søge arbejde ikke sociale ydelser på tværs af grænserne som både statsministeren og den tyske kansler har sagt

opfordrer regeringen til at arbejde aktivt i relevante europæiske sammenhænge for at fremme forudsætningerne for at opretholde det danske velfærdssystem og modvirke social dumping

bidrager dermed til lønpres på det danske arbejdsmarked i dag ser vi for eksempel hundredvis af

og andre eu lande for at sikre medlemslandenes velfærdssamfund og om nødvendigt

det er rimeligt at det er eu regler der tvinger os til at om

synes vi bliver nødt til at skille tingene ad jeg synes det er helt rimeligt at der er en række ydelser til folk som er vandrende arbejdstagere

når man bidrager til det medlemsland man arbejder i

vi skal ensrette lovgivningen med praksis sf mener at vi skal følge den lovgivning de domme der kommer samtidig med at vi skal tage diskussionen i eu regi

måske var det ikke tydeligt nok vi mener at vi skal diskutere hvor langt velfærdsstaten kan strække sig i forhold til den fri bevægelighed den diskussion skal vi tage

her man kalder ikkemarginal

timer om ugen og så har man

i eu regi og sige måske skal skal man arbejde lidt længere tid for

sig i vores arbejdsmarked nu

og så har regeringen ændret indretningen af børnechecken uden at spørge folketinget

lige pludselig i indretningen af vores velfærdsydelser lige som regeringen har ændret indretningen af vores skattesystem

ikke at være rigtigt sf har også kritiseret at nogle af de her ting ville ske

været imod nogle af de traktater nu sker det og så bliver man ved med at sige at

vi vælger at rette ind men der står jo i traktaterne at vi skal gøre det

vil ændre i de traktater så vi sikrer at der er respekt

godt man kan tage en politisk drøftelse samtidig med at man

juraen og siger vi synes måske

defineret på den rigtige måde

de andre eu lande tager diskussionen

mentes med fri bevægelighed

i forhold til ikkediskrimination og ligebehandling

kommissionen siger også at vi skal sænke vores skat eu siger også at

hvor går grænsen for sf

lave det optjeningsprincip man lavede for nogle år siden

røde advarselslamper der blinkede og sagde

holdbare lovlige løsninger der

vi er en del af det altså af markedet så siger fru lisbeth bech poulsen at så skal vi jo arbejde for at ændre det hvilke forslag skal vi stille i dette fællesskab hvilke løsninger skal vi pege på eller skal vi bare sige

vi må da have et konkret mål og især hvis

de går efter eller det er den løsning de peger på og ikke bare sige vi må finde en løsning vil fru lisbeth bech poulsen fortælle bare en lille smule om de mål

om at der skal gøres noget vi har måske været enige på forskellige måder

der kan modvirke social dumping det er jo én ting noget andet er at hvis vi for eksempel ser

udmelding om at man vil støtte finland i

og så kan man få dagpenge som nogle

vi bare kan tale os til en løsning uden at have klare mål nede i eu altså herhjemme

områder og det er helt okay at vi er enige der men hvad med det man vil lave om i eu det er illusionsskabende hvis man siger at man kan lave noget om uden at fortælle hvad

når den forordning skal revideres og det handler jo netop om hvor hvor grænserne

for velfærdsydelser hvordan skal vi indrette os hvad har man ret til som vandrende arbejdstager med den frie bevægelighed

som vandrende arbejdstager når man har et fuldtidsarbejde eller noget der ligner altså at ni timer om ugen er for lidt det kunne være et input

det er helt fair at hvis man er arbejdstager i danmark man betaler skat

velfærdsydelser som danskere har men vi synes at ni timer om ugen måske lige

for lave side så det kunne være et helt konkret område

hvad ligger der til grund for det det vil vi egentlig gerne høre

det er helt fint stadig væk at kunne sende børnechecken til sine børn der bor i rumænien eller

har jo fundet ud af at der kan man altså også få

hvad det koster at have børn i daginstitutioner og vintertøj og alt muligt det er efter et vist dansk prisniveau

hen være ulovligt i forhold til eu retten

diskutere med de andre lande for de andre lande

som foregår for øjeblikket ikke bare i danmark men i mange eu lande med stor interesse jeg synes det er interessant

lytte til udenrigsministeren der

i sine indledende bemærkninger

danmark

må vi jo så konstatere at der i hvert fald ikke er klarhed

hvem det så er der fastlægger kriterierne for tildeling af velfærdsydelser i danmark

er uklar og et meget godt eksempel på at eu blander sig i mere eller at eu også rummer konventioner

og i en verden som ser markant anderledes ud end den verden

gode grunde til at man fastlagde og fastsatte reglerne omkring arbejdskraftens fri bevægelighed

i de gældende konventioner og forordninger

at vi både har fået mange flere medlemslande som er vidt forskellige som har vidt forskellige niveauer for velfærdsydelsernes størrelser

og at vandringen er tiltaget jeg vil gerne sige at

et økonomisk spørgsmål

er det afgørende for os og som vi ønsker den danske regering skal arbejde for

det er ikke et

også så meget mere skuffende at den danske regering

det synes vi skal forhindre dem i men vi vil meget

tvinger landene til at arbejde i en retning

i dag vi mener at hvis

ændret på de her helt fundamentale forhold som muligvis kræver traktatændringer

handler om social og økonomisk udligning på tværs af landenes egne parlamenter det er ikke en udvikling

vi ønsker i liberal alliance

også for at undgå misforståelser at vi ikke bryder os om ordet velfærdsturisme

hvornår man så har adgang til de danske velfærdsydelser vi

i timen og at den nuværende regering sover i timen

hvad der foregår i befolkningerne ikke kun i danmark men også i en række andre eu lande når man fuldstændig negligerer den her diskussion med henvisning til at sådan er reglerne og så må det jo være sådan og det kan ikke være anderledes jo

for politik handler netop om

love og regler hvis de ikke længere viser sig at være tidssvarende

i forbindelse med revisionen af forordning otte

om sociale sikringsordninger opfordres regeringen til at gå i dialog med kommissionen og andre eu lande med henblik på at sikre medlemslandenes velfærdssamfund og opstille værnsregler om økonomisk

her taler vi altså ikke principielt folketinget opfordrer regeringen til at følge udviklingen og fremlægge en årlig status for udviklingen i antallet af

den er ikke principiel det synes vi er dybt kritisabelt og derfor støtter vi naturligvis

udmelding det skal slås fast at tildelingen af velfærdsydelser er et nationalt anliggende det er den eneste ordfører ud over enhedslisten der klart har slået det fast

det må ske om nødvendigt igennem traktatændringer

fordi der står jo folketinget konstaterer at indretningen af de danske velfærdsydelser er national kompetence det må jo forstås på den måde at de partier der har skrevet det mener at der

ikke er noget problem fordi det er national kompetence og det har vi hermed konstateret hvordan hænger det

at traktatændringer burde være nødvendige det mener regeringen og så siger vi bare

det står i traktaterne det er faldet ned fra himlen og så kan der ikke ændres på

at tildeling af velfærdsydelser er et nationalt anliggende i den tolkning vi lægger ind

så må det også omfatte kriterierne det er regeringspartierne ikke enige i og så siger vi at så opfordrer vi altså regeringen til at tage den kamp hvis man mener at

velfærdsydelser udelukkende er national kompetence

hvor i regering fastslår

at fastsætte kriterier men at det er ydelsernes størrelse der udelukkende er en national kompetence

hvor hvert enkelt land selvfølgelig kan åbne

for arbejdskraft som de har lyst men altså vil at der ikke er nogen form for sikkerhed eller nogen form for incitament

for mig at se er der overhovedet intet til hinder for den fri bevægelighed selv om man ikke har direkte adgang til de danske velfærdsydelser slet ikke det

at man får adgang til ydelserne det kommer jo til at lyde som om

mine tre børn det er jo ikke tilfældet det er jo afmålt

det ser ud nu så

at både størrelse

kriterierne for tildeling bør og skal være et nationalt anliggende sådan som det i virkeligheden også kan hvis man vil

hvad vil være den rigtige indretning af eksempelvis børnechecken

vil være den rigtige indretning af dagpengene hvad mener liberal alliance det er

en forhandling mellem staten danmark

partiet mener det har jeg ikke kunnet høre endnu

en situation hvor det bliver rigtig let for arbejdsgiverne at ansætte de her mennesker til ingen løn og vi får øget social dumping det

så det som liberal alliance ønsker og derfor

stemme på liberal alliance men det er jo en helt anden diskussion det er op til danskerne jeg synes bare det er trist der kommer mere social dumping hvis

med at det er

evner til at analysere hvad eu egentlig mener

igennem årene hvad så

en national kompetence hvad kræver

arbejderrettigheder i danmark hvis det er sådan at man på den måde underminerer mulighederne for de her foreninger ved at sige at

adgang til de danske velfærdsydelser

som man gør det nu det afgørende er bare at

til at regeringen samlede de ansvarlige partier i folketinget for at gå sammen om et nationalt kompromis for at se på hvordan vi kan lave et værn mod den trussel fra

som i sidste ende

regeringen ikke har handlet med rettidig omhu har skabt problemer har skudt sig selv i foden

også skadet danske interesser fordi man ikke har kæmpet

baggrunden for vores indignation er en række eu afgørelser som giver borgere fra andre medlemslande ret til at modtage for eksempel børnepenge

su i danmark vores melding kommer ikke fordi vi elsker den måde vi har indrettet samfundet på vi er tilfredse med det vi synes det er en historisk god model

også godt at man kan justere den model vi har herhjemme der er altså mange ting som man også kan ændre i den danske velfærdsmodel vi gjorde det fordi vi mener at vi i danmark selv må bestemme hvordan det danske velfærdssamfund skal se ud og sådan skal det blive ved med at være det er jo også i tråd med den holdning som er i de lande vi normalt har et samarbejde med i eu david cameron og angela merkel annoncerede på et fælles møde i london at de vil forsøge at samle en gruppe lande inden for eu som skal kæmpe imod den øgede sociale integration og udvandingen af medlemslandenes kontante ydelser som som eksempelvis uddannelsesstøtte og børnepenge i første omgang var østrig og holland med på

og siden da har mange andre lande jo også verbalt udtrykt det samme

merkel den konservative kansler sagde i samme forbindelse så behøver vi ikke at gøre alt fra

danske overførselsindkomster jo et godt eksempel vi vil godt selv have styr

merkel har også udtalt at eu ikke er en social union

fantastisk samarbejde på det politiske område på det økonomiske område på det miljømæssige område eu er en rigtig positiv ting for danmark på alle mulige leder og kanter og vi er fuldtonede eu tilhængere

er selvfølgelig også elementer i eu som vi ikke er tilfredse

er elementer i det danske parlamentariske system som vi ikke er tilfredse med som vi kæmper imod

på at få flertal for at få ændret og sådan kan man selvfølgelig også gøre i eu uden at være modstander af det

er en opfordring som vi er kede af

nuværende regering har ignoreret barroso

i nogle måneder endnu mener at europa og jeg citerer barroso skal fokusere på

kan tilføre mest værdi og ikke blande sig andetsteds det er vi helt enige i

konservative premierminister har i forbindelse med sagen udtalt og jeg citerer igen fra cameron at eu i dag er anderledes end for tredive år siden

vi derfor er nødt til at erkende at fri bevægelighed har udløst større folkevandringer på grund af stigende indkomstmuligheder

vi er ikke i det konservative

tilhængere af social integration i eu

tilhængere af mest muligt samarbejde på rigtig mange områder men vi er ikke tilhængere af en social union derfor synes

også at danmark skal være med i den klub af lande som bekæmper at eu

være en social union som kæmper for at man får lov til at beholde landenes nationale selvstændighed når det kommer til udbetaling af sociale ydelser der har været forskellige løsninger til de konkrete udfordringer der er skabt herhjemme fordi regeringen har siddet på hænderne i sagen om børnechecken børnetilskud det var en lang tid før vi fik varmet regeringen op til at

har været store problemer med su der kan komme problemer med kontanthjælpen og der må opfordringen fra konservativ side være at nu bliver der altså fundet nogle

vi vil gerne deltage konstruktivt i en sådan drøftelse

også tilkendegive at vi hører fuldtonet med i det europæiske samarbejde så vi foreslår at danmark går med i den gruppe af lande som jo er tyskland

som er holland som kæmper for at eu ikke skal være en social

i form af en dialog det har regeringen jo slet ikke haft med kommissionen i sagen om børnechecken

et svar fra regeringen som sort på hvidt dokumenterer

en eneste samtale med kommissionen da man får et brev fra kommissionen om

mener at optjeningsprincippet i forhold til børnechecken er uforeneligt med eu retten

oppe og forsvare danske interesser overhovedet det står klart i et svar så til herre finn sørensen

nogle gråzoner som man må diskutere men vores holdning er klart den at de sociale ydelser

jo i princippet er hoppet fra tue til tue eller må vi hellere sige fra traktat til traktat i hele den tid hvor jeg har været voksen de har banet vejen for og anbefalet at stemme ja

vi har stemt om i forbindelse med eu har ordføreren ikke en lillebitte smule dårlig samvittighed på sit partis vegne

at vi er endt her hvor vi er så meget i tvivl om hvem der har kompetencen juristerne siger at det har eu

union er til fordel for europa

lige så vel som vi støtter grundloven og den danske stat på alle mulige ledder og kanter men der er altså også elementer og flige her af lovgivningen i danmark som vi ikke er enige i og som vi vil kæmpe

vi overhovedet har til rådighed af demokratiske

for at få ændret og hvis vi får en ny borgerlig regering efter næste valg

være elementer i den nuværende regerings politik vi vil ændre sådan vil det selvfølgelig også være med eu politikken der er elementer som vi ikke er enige i

dagpenge og det interessante er at de sager jo opstår når der kommer en ny regering til

af partierne i regeringskonstruktionen synes at det er positivt

folketingssalen nærmest er splittet i atomer

før vi slår rekord i antal forskellige vedtagelse det er hele fire forskellige

på det er næsten til guinness rekordbog men når man så lytter til diskussionen i dag

fælles tanker og jeg synes egentlig at der er mange der har brugt meget tid på ikke så meget

trække fronterne skarpt op og kritisere hinanden for hvad der er sket i løbet af de sidste måneder og år hvad der måtte være af forskellige holdninger i forskellige partier

slutte dagen i dag med at kigge på hvad der egentlig samler os

er nogle reelle uenigheder nemlig

er utrolig glad for at vi er enige om at med lige pligter følger lige rettigheder enhedslisten er

der ønsker at diskriminere

jo er tankevækkende er at det jo præcis

som den frie bevægelighed går ud på den går jo ud på at

de samme pligter så det er jo egentlig en glædelig konstatering

bliver brugt til at forringe de danske arbejds

og lønvilkår på arbejdsmarkedet der har vi jo også en fælles sag

fået igennem at rådet for nylig har indgået en aftale med europa parlamentet om netop at sikre et stærkere myndighedssamarbejde og nye værktøjer så

vi er godt på vej det er muligt vi kan finde på mere men vi er godt på vej det der bare er vigtigt at adressere

det er jo ganske korrekt

meget svært at opgøre det her det understreger

østeuropæiske lande i indkomstoverførsler

også nogle indtægter

fra de pågældende mennesker og de ydelser der

havde det indre marked så det er jo en kæmpe overskudsforretning

men det kan vi jo det eneste eu siger er jo bare at der må gælde de samme regler

afskaffe børnechecken i morgen hvis vi vil vi kan også lave kriterierne

hovedpointer

understreger vigtigheden frie bevægelighed som en grundpille i eus indre marked det står også i regeringens og sfs

de ønsker at bidrage til det danske samfund ikke for at få adgang

for det tredje mener man også her at der skal være en rimelighed

nu må regeringen så til at

ikke har gjort det men vi skriver dog i vores eget vedtagelse at det er præcis det vi gerne vil gøre

den undrende offentlighed derude må man sige at

mere der samler end der skiller de traditionelle japartier når man kigger på vedtagelse og

jeg hørte herre jakob ellemann jensen lovprise alt det vi får ud af eu det grundlæggende fundament under

og hvor ilde stedt vi ville være hvis ikke vi havde haft den økonomiske motor men også den fredsmotor også den demokratiske motor

det samme sang som regeringen synger spørgsmålet er derfor

vil bruge eu til og hvor vi synes det

men selvfølgelig også der hvor jeg kan se at vi også er enige om

jeg oplever at der er mere der samler end der skiller

at der er partier især eu skeptiske

så meget om den grundlæggende konstruktion i eu

og noget hvor forhandlingerne i bedste fald er gået trægt hvilket blandt andet hænger sammen med udskiftningen af minister i udenrigsministeriet men det kan man dog ikke bruge som en undskyldning længere var det ikke en idé at få gang i de forhandlinger igen når vi jo

jeg tror vi må nøjes med at sige at vi sidder i den samme sal men at vi rent politisk ikke rigtig kan leve op til udenrigsministerens ihærdige bestræbelse på at glatte

nok en grund til at der ligger fire forskellige

man kan da godt finde ord der går igen i dem alle sammen og måske også sætninger

det synes jeg egentlig ikke i sig selv er negativt jeg vil gerne starte med at

for en rigtig god debat som også er blevet holdt i en rigtig god tone det synes jeg er positivt især når vi tænker på hvordan ordene nogle gange bliver brugt i medierne i øjeblikket omkring den her emnekreds det er jo ingen skade til at vi

føre en saglig debat om svære emner hvis jeg nu kigger på et

vedtagelse så finder jeg en modsætning der går på at man kritiserer regeringen for at lægge sig fladt ned i forhold til eu når det gælder børnechecken

man roser regeringen for at lægge sig fladt ned når det gælder om at lette skatten for udlandsdanskere

også gerne spørge lige nøjagtig de tre partier er der enighed om den fortolkning

som siger at folketinget konstaterer at indretningen af de danske velfærdsydelser er national kompetence igennem mine spørgsmål til fru mette bock

sådan man opfatter eu reglerne altså at det udelukkende er et tolkningsspørgsmål det er sådan at vi allerede nu har

så vi har sådan set ikke andet at gøre end bare at fortolke traktaten og reglerne anderledes end den nuværende regering

sende velfærdsydelser ud af landet at vi ikke vil medregne optjeningsperioder som er optjent i andre eu lande

jeg spørger hvor står der så i traktaten forordningerne og reglerne at sådan kan vi bare gøre for jeg læser altså noget andet

har også tilladt mig at henvise til konkrete bestemmelser der siger noget helt andet nemlig at det er eu reglerne om det indre marked der bestemmer i hvilket omfang udlændinge skal have adgang til de danske velfærdsydelser og om de må tage dem og at de skal have lov at tage dem med ud af landet det er sådan jeg læser det i al min juridiske uvidenhed forholder jeg mig bare til det der står og så siger

de tre borgerlige partiers opfattelse står noget andet

vil jeg da gerne have at vide

vi har den nationale kompetence

diskussion hvordan forholder de partier sig så til det der er

så er det eu retten der har forrang og så er det eu retten der er overordnet dansk ret

et begynderkursus om eu regler

regering måske misforstår jeg det men jeg læser

noget problem med eus regler de er fine som er det er ikke noget problem at eu pålægger os at medregne optjeningsperioder optjent i andre lande under helt andre vilkår det er ikke noget problem at eu reglerne pålægger os at sende velfærdsydelser ud af landet selv om det aldrig er blevet besluttet i det danske folketing at vi skal gøre

man nok kigge på det og lave nogle værnsregler og

nu kan jeg godt se på formandens truende adfærd at jeg må til at slutte så jeg er nødt til at sige

men forslaget til vedtagelse

og så vil jeg bare sige til sidst

er blevet lovet at eus regler og medlemskabet ikke ville få indflydelse på det danske overenskomsts og velfærdssystem jeg mener at vi har konstateret at det har haft væsentlig betydning så bør de partier der har lovet os det leve op til de løfter og sikre

er jo netop en opfølgning på en række nye domme fra eu domstolen der underkender andre landes varighedskrav og tilknytningskrav lovforslaget her vil supplere

tilknytningskriterierne finder anvendelse hvor den uddannelsessøgende ikke opfylder to årsreglen for at ligestille tilbuddene om socialpædagogisk støtte med

su reglerne tilføjes disse tilbud de samme nye tilknytningskriterier

lempes mindstekravene til den påkrævede længde på udenlandske uddannelser for at de er su berettigede i stedet for de nuværende tolv måneder ændres kravet til

resulterer lovforslaget også i en

gennemsigtighed og øget retssikkerhed for borgerne så

sikrer lovforslaget at nye domstolsafgørelser

su berettigede kan implementeres lidt hurtigere via

det faktiske indhold af lovforslaget som vi selvfølgelig også har

i venstre noterede vi os med glæde

som det også fremgik af den tidligere debat er eu i disse år på vej mod at at blive en social union hvor nationale velfærdsgoder som for eksempel su ender som en rettighed for

den her udvikling vi ønsker et eu med samarbejde vækst handel og frie muligheder for dem der kan og vil men men vi ønsker ikke en union

hvor alle har ret til samme ydelser uanset

vi har jo set at regeringen har siddet lidt på hænderne i i forhold

til de verserende sager der kører men

afsnit fire og tredive netop lægger op til at

tilknytningskrav

bare haft det afsnit i

andre af de sager vi behandler så

være at de ting var gået lidt nemmere

en problemstilling som som jeg ikke bifalder er er opstået nemlig at eu domstolen har valgt

tolke reglerne på den måde at vi skal lave reglen om og det noterer jeg mig at regeringen også er enig i efter

gjort sine bemærkninger gældende da sagen blev behandlet ved eu domstolen det

su til studier i udlandet

kravet om at man skulle have haft ophold i danmark i to ud af de seneste ti år og sådan vil det fortsat være

en række kriterier for hvordan man individuelt kan bedømme om dem der ønsker at modtage dansk su til en uddannelse i udlandet også har en reel tilknytning

det her er jo en konsekvens af de domme

afsagt på området om at vi ikke længere kan fastholde reglen om at man alene skal have haft ophold i

opsætter vi som sagt fem kriterier som skal være opfyldt enten hver for sig eller

og som bliver til genstand for en individuel og subjektiv vurdering

værner vi om at dansk su går til personer der har en reel tilknytning til

er skabt ligebehandling i forhold til alle eu og eøs borgere

at loven i overensstemmelse med eu retten men også

hvem det er der har adgang til at kunne modtage dansk su ja faktisk vil det jo fortsat

netop dette fortsatte værn om vores velfærdsydelser der er helt centralt for os socialdemokrater

den uddannelse som man kan opnå støtte til fra en år til tre måneder er en række andre

også venstre finder anledning til at støtte dette forslag

angribes af eu

her som på så mange andre områder opbygget et system

har som primært formål at understøtte det danske samfunds

kan tage en uddannelse og i relation til det her lovforslag at de også har mulighed for at få støtte til uddannelse i udlandet det er glimrende men det er naturligvis ikke hensigten at de danske skattemidler skal bruges til at understøtte unge fra det øvrige eus uddannelse det må og skal være de øvrige landes opgave at understøtte deres borgeres uddannelse set i lyset af den række domme som er faldet kan jeg være positiv

næsten overveje at rose regeringen for med det konkrete lovforslag at forsøge at opstille værnsinitiativer vi skal bare lige være helt klar over hvad det er for nogle værn der egentlig er i forslaget

klart hvordan reglerne bliver der står i § to c stykke to at ministeren kan fastsætte nærmere regler om tilknytningskravet her bliver vi nødt til i udvalgsarbejdet at få klarhed over hvilke regler det konkret vil dreje sig om om og hvordan de regler vil sikre at det bliver et reelt værn så vi fortsat kan sikre suen til danske studerende både i danmark og i udlandet

klarhed over hvad der ligger bag beregningen om at det her forslag vil medføre en forøget udgift til su

herunder hvorfor værnsinitiativerne ikke kan sikre at der ikke er flere som skal have su centralt i eu dommene står at det er legitimt at stille krav om en vis grad af integration i giverstaten som betingelse for studiestøtte en vis grad af integration det må præciseres og udmøntes præcist ligesom de krav der skal stilles som værnsinitiativer må være præcise og sikre at der er reel integration

det at rette i den danske lovgivning jo ikke burde være det primære i den her sammenhæng i forbindelse med su forhandlingerne sidste forår havde vi også debatten på det tidspunkt handlede det om udenlandske studerendes ret

su til uddannelse i danmark i den aftale som vi lavede med den daværende minister står i forlængelse af omtalen af værnsinitiativer i den forbindelse vil danmark arbejde aktivt i enhver relevant europæisk sammenhæng

fremme forudsætningerne for at opretholde det nuværende danske su system derfor vil jeg

initiativer regeringen har taget

tage i forhold til at sikre forudsætningerne for at vi kan opretholde su systemet og der burde jo være en række eu lande som vi kunne finde sammen med i det arbejde nemlig en række af de lande der har fået domme på det her område det gælder for eksempel tyskland og det gælder holland når gentagne domme viser at vores systemer er udfordret så burde det give sig selv at vi ikke bare skal lægge os fladt ned igen og igen men at vi skal arbejde for politisk at få ændret de eu love som ligger til grund for domstolens afgørelse

godt klar over at vores statsminister igen og igen siger at vi skal overholde loven men vi er jo samtidig også lovgivere og vi er også lovgivere på eu plan så er det vel også os og vore politikere som skal ændre lovene det burde være regeringens

og også en god ting at man kan læse i et andet land og tage suen med det gør det jo nemmere for mange flere at tage ud men samtidig skal man selvfølgelig også have en tilknytning til danmark for at få

og derfor synes jeg det giver en god fornemmelse i maven at vi hermed sikrer at de danske regler om

og specialpædagogisk støtte overholder eu retten indtil nu har det jo været

været inde på at man skulle være i danmark i to år inden for de seneste ti år for at kunne gøre det men med det her lovforslag giver vi andre måder at vise tilknytning til danmark på ændringen betyder at flere studerende får mulighed for at

su til uddannelse i et andet eu eller

og alt tyder på at det især er danske statsborgere der er udvandret

vil få glæde af det

at forsvare det danske su system inden for det eu retlige system vi mener at danmark fortsat skal arbejde for at velfærdsydelser som for eksempel su som udgangspunkt skal kunne indrettes forskelligt i de enkelte lande men vi skal jo naturligvis leve op til eu retten på det her område hvilket også blev besluttet i forliget om

su reformen sidste år hvor alle partier undtagen enhedslisten var med og allerede dengang vidste

en smule for at respektere de regler der følger af arbejdskraftens fri bevægelighed forslaget medfører ifølge uddannelses og forskningsministeriet at cirka fem hundrede personer flere kan modtage su men det skal understreges at eu og eøs borgere som ønsker at modtage

su i udlandet stadig væk skal have et stærkt tilhørsforhold til danmark

lovforslaget det er dog med lidt

jo har en meget grundlæggende diskussion

i forhold til eu og i forhold til de ydelser som vi giver i danmark og

der sker noget med ydelserne i eu og at eu er ved at blive en en social union hvor man forærer ydelser på tværs af grænser og for danmark er det et enormt problem fordi vi er meget meget generøse

højeste skattetryk og vi forærer nogle af pengene tilbage til vores borgere

noget uholdbar fordi vi har så højt et skattetryk at vi

skal betale for udlændinge eu borgere der kommer til danmark

er i danmark i en periode og så tager ud igen og

med nogen bekymring at vi vi ser på de her ting og vi vil i liberal alliance holde meget øje med de forskellige ydelser der er

set mener vi grundlæggende at studerende der kommer til danmark fra

skal finansiere deres ophold selv

skal modtage su mens de er

har vi altså et et højt skattetryk og det er sådan at danske børnefamilier jo

dem der arbejder mest i

en høj skat og jeg synes ikke vi kan bede dem om også

øje med vi skal have et bæredygtigt samfund men vi mener at der i forslaget stadig væk er en rimelighed og derfor

til su lån der er modtaget med urette

også klar over at det nu viser sig nødvendigt at lempe på to årsreglen for su modtagere der ønsker at tage su med til en uddannelse i udlandet tanken bag su til uddannelse i udlandet er jo rigtig god det skal give mulighed for at unge mennesker kan drage ud i verden blive klogere og tage internationale erfaringer og international viden med hjem tanken var og er dog ikke at folk med

tilknytning til danmark kan tage su med sig når de drager videre til et andet land heldigvis kan vi stadig værne os i et nogenlunde omfang men fra konservativ side

de foreslåede parametre er mere upræcise end to årsreglen og vi frygter at gennemsigtigheden og ensartetheden i tildelingen kan blive ringe derfor

vi fra konservativ side på det kraftigste opfordre ministeren

udfordre eu retten til sit yderste på dette område

også opfordre regeringen til helt generelt at tage en grundig drøftelse med kollegerne i de andre eu lande om det hensigtsmæssige i det som vi nu er tilskuere til altså at man på det ene område efter det andet får stadig stigende problemer med at tildele velfærdsydelser til vores borgere efter de hensigter der har været med dem andre landes statsborgere

en måde som handler om at sikre et værn for de danske velfærdsydelser for de mennesker som bor arbejder

skat i danmark så derfor taler vi for at man i eu får taget situationen op til fornyet drøftelse der er behov for at vi på eu plan helt generelt får skabt plads til at borgere i et land kan modtage velfærdsydelser uden at det på den måde åbner en ladeport det siger vi ikke for at være protektionistiske men simpelt hen fordi vi ikke vil leve i

til de borgere der bor arbejder og

nu må regeringen ind i kampen og sørge for at eu domstolens praksis ikke fortsætter ud

den ene sag efter den anden startende med børnechecken børnetilskuddet kontanthjælp dagpenge

su var jo oppe allerede sidste år at vende og nu har vi så lovforslaget her vi har brug for en regering som politisk tager stilling kæmper for danske interesser og samtidig vil kæmpe for at sikre et værn for den måde vi har konstrueret vores velfærdssamfund på i dag og de mange muligheder det giver os så henvendt til ministeren vi håber at ministeren vil tage til bruxelles sammen med sine kolleger for at kæmpe for danske interesser og sikre nogle fornuftige værnsregler vi håber på at der bliver lavet nogle fornuftige eu drøftelser på det blandt specielt selvfølgelig de eu venlige og positive partier så vi samtidig med at vi har en positiv tilgang til eu vil opleve at man beskytter og forsvarer den måde som vi har bygget vores velfærdssamfund

som vi har drøftet handler jo om at sikre at de danske regler om

su og specialpædagogisk støtte også bringes i overensstemmelse med eu retten lovforslaget følger

række af domme der er kommet fra eu domstolen hvor nationale regler om uddannelsesstøtte er blevet vurderet i forhold til eu retten og det danske krav om to års ophold i danmark inden for de sidste ti år er godt nok ikke helt identisk med de udenlandske bopælskrav i de domme men to årsreglen er alligevel direkte sammenlignelig med de bopælskrav som domstolen har behandlet det

nogle supplerende kriterier til vores to årsregel som så på en anden måde kan vise at en studerende der søger su til uddannelse i udlandet har en rigtig tilknytning til danmark

også vigtigt at slå fast at to årsreglen jo fastholdes

at den suppleres med fem alternative kriterier som på anden måde kan påvise at en ansøger har en grad af integration i danmark og de fem kriterier er jo om ansøgeren har haft skolegang i danmark

om ansøgeren har familiære bånd økonomiske bånd arbejdsmæssige bånd sociale bånd til danmark om en ansøger opfylder de her kriterier vil jo altid forudsætte en konkret vurdering

danmark for børn af grænsearbejdere vil vi erstatte to årsreglen med et krav om at forældrene skal have haft arbejde i danmark i fem år før børnene får ret til su til uddannelse i

juni to tusind og tretten så de nye tilknytningskrav til betyde at flere studerende får ret til

eu eller eøs land men jeg forventer at det i meget stor udstrækning netop vil være danske statsborgere

der bor i et andet land som vil få glæde af de her nye tilknytningskrav så ud over

foreslår vi også som det

af tidligere ordførere at ensrette varighedskravene til uddannelser i danmark og i udlandet efter de nuværende regler skal uddannelser i udlandet have en varighed af mindst en år mens uddannelser i danmark blot behøver at have en varighed af tre måneder og derfor foreslår vi at alle uddannelser skal have en varighed af minimum tre måneder i praksis og det tror jeg er lidt vigtigt at få sagt vil ændringen dog have en begrænset betydning og det skyldes jo at det er ganske få uddannelser i udlandet som varer mindre end en år og samtidig opfylder kravet om at uddannelsen skal give en erhvervskompetence der kan finde anvendelse umiddelbart i danmark på det lidt mere tekniske områder bliver su lovens kapitel en omstruktureret sådan at loven alene fastsætter de generelle betingelser for

su til henholdsvis uddannelse i danmark og udlandet mens den nærmere regulering af su til udenlandske statsborgere og tilknytningskravet ved su til uddannelse i udlandet fastsættes i bekendtgørelsen som det også blev sagt

med den her bekendtgørelse kan ske hurtigere og smidigere

en række af de lidt mere tekniske justeringer af su loven dels simpelt hen som en opfølgning på resortændringerne i to tusind og elleve dels for

de studerendes retsstilling så jeg ser frem til

at fremme en hurtig gennemførelse af videreuddannelsen overordnet set må man sige at fire årsreglen har virket efter hensigten fire årsreglen har haft en positiv effekt i forhold til at få besat stillinger i alle specialer og i alle dele af landet

for mig i forbindelse med lægers videreuddannelse er at sikre en god og lige behandling af borgerne i alle dele af landet

i alle dele af landet det har fire årsreglen som nævnt bidraget til lægerne skal uddannes efter patienternes behov det er det brede samfundsperspektiv som vi skal huske

tilrettelæggelsen af uddannelsen

syv og tredive sidste forår mundede ud i at min forgænger fru astrid krag nedsatte en arbejdsgruppe der skulle lave en gennemgang af den lægelige videreuddannelse herunder også af fire årsreglen i arbejdsgruppen har både yngre læger lægeforeningen og danske regioner deltaget man kunne så mene at det kunne være rimeligt at vente på at det arbejde som blev foranlediget af folketinget blev færdigt men nu har vi så debatten i dag

rapporten er nu afleveret arbejdsgruppen har drøftet de forskellige områder af den lægelige videreuddannelse herunder den meget omtalte fire årsfrist af rapporten fremgår arbejdsgruppens forslag til ændringer

lægelige videreuddannelse arbejdsgruppen peger på en model der samlet set balancerer bedst mellem de forskellige synspunkter der er

en løsning hvor fire årsfristen forlænges til en fem årsfrist derudover er arbejdsgruppen så i bred enighed nået frem til at anbefale forslag til justeringer af karrierevejledning individuelle uddannelsesplaner at se på mulighederne for en lempeligere dispensationspraksis

at se på eventuelt øget dimensionering af introduktions og hoveduddannelsesstillinger

resten af det danske sundhedsvæsen danskerne har ret til ligelig behandling i sundhedsvæsenet uanset hvor de bor ligelig behandling af danskerne kræver bla

at der er ansat et tilstrækkeligt antal kompetente speciallæger på sygehusene i alle dele af landet liberal alliances beslutningsforslag om at afskaffe fire årsreglen uden at erstatte den med andre midler der kan sikre den nødvendige faglige og geografiske spredning af speciallæger samt fremdrift i videreuddannelsen er derfor

øge lægemanglen i de yderliggende regioner og det vil gå ud over patienterne uden det nødvendige pres som en tidsfrist skaber vil den positive udvikling under fire årsreglen med flere fuldt besatte specialer standses og det vil gå ud over patienterne der mangler med forslaget kort sagt balance og fokus på patienterne jeg agter i stedet for at gennemføre en ændring af fristen altså til en fem årsfrist suppleret med bedre karrierevejledning individuelle uddannelsesplaner justeret dimensionering samt en eventuelt lempeligere dispensationspraksis som arbejdsgruppen har peget på som den bedst afbalancerede løsning regeringen kan derfor ikke støtte

uddannes speciallæger i alle specialer og i alle dele af landet samtidig med at der er incitamenter der fremmer en hurtig gennemførelse af videreuddannelsen det var sådan set også bevæggrunden for at fire årsreglen i sin tid blev indført vi står derfor også fuldt på mål med hensyn til hele formålet med at indføre ordningen

bredt sammensat af de relevante interessenter herunder yngre læger lægeforeningen lægeforeningen og danske regioner nu er rapporten afleveret og arbejdsgruppen har i et kompromis anbefalet at fire årsfristen forlænges til en fem årsfrist vi er meget lydhøre over for arbejdsgruppens anbefalinger og kan derfor også bakke op om det kompromis som parterne har fundet frem til ligesom rapporten i øvrigt indeholder mange gode forslag

bedre karrierevejledning til de yngre læger at alle læger sikres individuel uddannelsesplan med videre fem årsfristen betyder fortsat at stillinger besættes i hele landet

der sikres fremdrift i videreuddannelsen og dermed et tilstrækkeligt udbud af læger i hele landet og i alle specialer liberal alliances beslutningsforslag giver desværre ikke noget bud på hvordan den netop til gavn for patienterne faglige og geografiske spredning

fremdrift i lægeuddannelsen skal sikres tværtimod vil beslutningsforslaget med stor sandsynlighed forværre udfordringen med at sikre at der er ansat speciallæger i alle specialer i alle dele af landet eller sagt med andre ord forslaget vil øge lægemanglen i yderområderne hvilket i sidste ende også vil gå ud over patienterne det mener venstre ikke er hensigtsmæssigt og en tidsfrist har som sagt vist at flere specialer besættes og at der er en større grad af geografisk spredning hvilke entydigt er til gavn for patienterne landet over venstre savner derfor konkrete bud fra liberal alliance

sikrer udbuddet af speciallægekapaciteten i danmark sikrer fremdrift i videreuddannelsen og dermed en hensigtsmæssigt dækning af speciallæger både geografisk og på tværs af specialer

årsreglen og det viser sig at i de år den har fungeret siden to tusind og otte

været positive resultater af den her ordning vi havde så sidste forår en en rigtig konstruktiv

god dialog og debat her i folketingssalen som jo så mundede ud i at

nedsætte en arbejdsgruppe og det er dog et positivt element i et demokrati at man gør det og tager alle interessenterne til bordet for en drøftelse det var sådan da vi stod i folketingssalen her

var der ingen der kunne se hvilke løsninger der skulle til der var ingen der kom med løsningsmodeller som vi kunne nikke til og sige at det var det rigtige

giver jo altså lige nøjagtig som ministeren og som venstres ordfører har ridset op nogle muligheder for at man både kan tage hensynet til patienterne den geografiske dækning specialernes udvikling og de lægestuderendes muligheder sådan at de rent faktisk får mulighed for at stifte bekendtskab med mere end et speciale hvis de måtte tvivle på hvilken vej

gå i deres specialisering

som giver nogle muligheder det er naturligvis ikke ensbetydende med at der ikke skal holdes fokus og et godt øje

blive en kommende fem årsregel for at se om den også fortsat vil leve op til det der er behovet for udviklingen på det her område når det gælder at lægerne skal tage deres specialuddannelser med andre ord

at vi ikke tabte alt for mange læger til sverige og norge og andre steder eller at de fandt på noget helt andet at lave dengang

man kan gøre i stedet for det er jo rigtigt som

fire årsregel men at en seks årsregel

forklare lidt tydeligere det var faktisk en

tiltrækkende at komme ud i

være nogle af de steder hvor der er lidt mere tyndt befolket eller hvor der mangler læger

jeg håber vi kan få en god snak i udvalget og

få kigget på den her rapport

af de forskellige forslag der ligger

vi er positive over for forslaget men vi er da også positive over for ministerens ændringer der er da sket lidt

ikke hørt nogen være uenig i det formål

de andre ordførere har fået henvendelser fra mange frustrerede læger der kan berette om en regel der virker for rigid og som har afledte uhensigtsmæssige konsekvenser blandt andet fordi en række læger har følt sig tvunget til at tage en phd uddannelse hvor det ikke burde være nødvendigt for at kvalificere sig til drømmespecialet og fordi der tilsyneladende er en forholdsvis stor gruppe der ikke kommer i gang med et hoveduddannelsesforløb derfor støttede vi i radikale venstre varmt at sundhedsministeren i kølvandet på forespørgselsdebatten nedsatte en arbejdsgruppe der skulle vurdere den fremtidige udformning af fire årsreglen arbejdsgruppen har

fremlagt sine anbefalinger i form af en række modeller hvor det fremgår at der ikke er fuldstændig enighed om hvilken der er at foretrække derfor synes vi også det tjener arbejdsgruppen til ære at det er lykkedes at nå til enighed om hvilken model man så samlet set mener opfylder

at danskerne kan blive behandlet uanset hvor i landet de bor men også at give de yngre læger mulighed for at orientere sig i forskellige specialer inden de træffer det endelige valg om hvilket hovedforløb de ønsker at søge og endelig at så mange af de uddannede læger som muligt rent faktisk bliver speciallæger modellen der anbefales forlænger fire

til en fem årsfrist så de yngre læger får bedre tid til at prøve flere introstillinger af derudover anbefales det at styrke karriererådgivningen og at sikre at lægerne faktisk får den uddannelsesplan der allerede burde være en selvfølge dispensationsmulighederne

det er nu engang sådan at livet sjældent leves efter en lige snor og der kan være mange gode og helt legitime grunde til at en læge ikke har

de retningslinjer der skal udformes efter vores opfattelse være så fleksible at de også kan rumme situationer

ikke har oplevet endnu endelig vil dimensioneringen af såvel hoveduddannelsesforløbet som af introstillingerne kunne øges hvis der oprettes flere introstillinger vil det kunne bidrage til at lægerne får den tid til fordybelse på forskellige områder inden valget af hoveduddannelse som mange af dem efterspørger samlet set kan radikale venstre støtte ændringerne i fire årsreglen deraf følger også at vi afviser beslutningsforslaget fra liberal alliance der efter vores opfattelse har karakter af en gratis omgang man vil fjerne en udskældt regel men man tager intet ansvar for hvordan det så skal sikres at lægehjælp på et specialiseret niveau er tilgængeligt

at sikre at der er læger alle steder i danmark danmark er jo

steder i danmark hvor der ikke er speciallæger nok

hvornår de skal gå i gang med deres specialuddannelse og måske sidder man også og tænker at ens største drøm

børnelæge og at det kun er det man gerne vil være men desværre er

ikke er altid at ens første ønske bliver opfyldt

blive sikret en læge en speciallæge som i sidste ende også

tilbage når der skal stilles

skal rende rundt og tænke på hvornår de skal gå i gang med en speciallægeuddannelse jeg synes faktisk at

nogle mennesker der er blevet ramt af den derfor udvider man det til at være fem år frem for fire år

en masse dispensationsmuligheder

sagde endda at partiet jo ikke var gift

at regulere på det her område i stedet for at sørge for at lægerne i større

at færre læger tager til udlandet i stedet for at sørge for at

når jeg ser på hvordan reglen faktisk har virket

at jeg synes et mindstekrav

folk kan få afprøvet deres specialer om der er nok der går i gang med specialuddannelsen og om der er for mange der kommer til at flytte til udlandet hvis der skulle være en balance som ordføreren selv så smukt formulerede det

det er dejligt det er godt

først den er der nå ja så må vi hellere holde os til den det er derfor vi har så ekstremt mange regler i det her samfund

en speciallæge som faktisk ville være i

folk kommer hurtigt i gang med deres speciallægeuddannelse

år synes jeg jo altså ikke er kort tid til at man

beslutte hvilken vej man skal gå især

at det skal være muligt at patienterne faktisk også får gavn af det

en masse dispensationsmuligheder men patienterne har krav på en speciallæge uanset hvor de bor i

to tusind og otte altså for

stramme den når venstre også tager æren for at der faktisk er sket lidt her

vi må jo nok sige at realiteten er den at venstre

fuldstændig afvisende dengang de sad på regeringsmagten i forhold til at ændre på den her regel mens det er den regering der sidder nu som rent faktisk har lavet nogle

lempelser af reglen det gælder både

de lempelser der har været tidligere

de lempelser der er kommet her og nu hvor man udvider reglen

fra fire til fem år når vi alligevel

er der flere årsager til

ligesom blevet til sådan en sandhed her i salen at fire årsreglen har løst problemet med at skaffe speciallæger rundtomkring i

forskellige specialer det er jo ikke sikkert

jo i høj grad fra de yngre læger og de lægestuderende at det man

er at man udskyder den dag hvor man starter på sin turnus altså den dag hvor reglen begynder at

er realiteten jo også den at

læger brugte på at blive speciallæge

der tidligere var et såkaldt pointsystem hvor man blev belønnet for at være langsom jo mere tid man brugte på at indhente point i alle mulige forskellige

jo større chance havde man for at blive speciallæge

så om det er fire årsreglen der er årsag til at vi nu ser at det går lidt hurtigere vil jeg gerne stille mig særdeles

jeg tror heller ikke på historien om at yngre læger ikke gider at arbejde uden for storbyerne eller kun vil nøjes med et bestemt speciale når man spørger selv

fra hvor de bor i dag for at kunne få den stilling som de gerne vil

nu henviste dansk folkepartis ordfører tidligere til at

noget der hedder model tre hvor man afskaffer fire årsreglen og hvor man indfører en

en introstilling til man starter i en specialstilling

at en gruppe af læger som ønsker at blive speciallæger bliver afholdt

drøftelse i udvalget af om der er nogle af andre modeller som arbejdsgruppen er kommet frem til som vi kunne blive

er vi i hvert fald friske

nogle utilsigtede konsekvenser ved måden

er skruet sammen på utilsigtede konsekvenser som kan betyde at vi kommer til at tabe en stor del af en årgang på gulvet fordi de kommer i klemme

nu grundet de store universitetsårgange rigtig mange yngre læger der i et særdeles konkurrencepræget miljø kæmper om at få hoveduddannelsesstillinger til deres ønskespecialer det er hele årgangen som rammes hårdt af reglen fordi

underlagt den her fire årsregel og som har mere erfaring og flere point med sig konkurrencen bliver ulige den bliver skævvreden og den bliver egentlig også unfair de utilsigtede konsekvenser af fire årsreglen bliver at lægerne enten ikke får en speciallægeuddannelse eller at de søger til udlandet begge dele er stærkt problematiske for danmark fordi det fjerner speciallæger fra danmark vi har noteret os at sundhedsministeren nu kommer noget af kritikken i møde og det er positivt ministeren ændrer nu reglen fra

en fem årsregel og dermed reddes en del læger på målstregen det skal ministeren have ros for

kun i år og både yngre læger og lægeforeningen fastholder at de gerne ser tidsgrænsen helt afskaffet

en forespørgselsdebat her i folketingssalen om netop fire årsreglen

de konservative for en suspendering af reglen det mente vi dengang og det mener vi også stadig væk men beslutningsforslaget i dag går ikke ud på suspendere reglen

konservative måttet lave den afvejning om vi mener at

er så god at den er værd at beholde

at den bliver fjernet med de utilsigtede konsekvenser

mest nærliggende at ønske reglen fjernet for vi har lyttet til lægeforeningen og til yngre læger som klart problematiserer reglen vi tror på at hverken lægeforeningen eller yngre læger unødigt råber vagt i gevær og kritikken de fremsætter

har en række ulemper først og fremmest er den for rigid den gør at læger måske ikke kan nå at orientere sig ordentligt i forhold til forskellige specialer inden de skal træffe et valg den presser flere

til udlandet og den gør at hver femte læge faktisk ikke påbegynder speciallægeuddannelsen det er nogle af de ting som

dagbladet politiken kan læse at regeringen og venstre har lavet en eller anden form for lokumsaftale hvis man må sige sådan fra

have øgede dispensationsmuligheder det sidste er vi ekstremt glade for man lægger op til

at man går fra en fire årsregel til en fem årsregel ja en fem årsregel er bedre end

jeg tror det var fru liselott blixt der var inde på det hvorfor så ikke en seks årsregel eller en syv årsregel

det kan da også godt være at hvis vi bliver ved med at rejse debatten det kan jeg i hvert fald høre vi kan gøre i fællesskab med de konservative dansk folkeparti og med enhedslisten

det være vi kan rykke det lidt mere i næste valgperiode og valgperioden efter og på et eller andet tidspunkt får vi måske en rigtig god løsning

været talt meget om de geografiske udfordringer som

reglen og som skulle være en af fordelene

om udbud og efterspørgsel og derfor også om aflønning og betaling og det vil sige at det jo kunne være at man er nødt til at se på hvordan man betaler folk for at være

de forskellige steder hvis man vil sikre at der er

balancen er mellem udbud og efterspørgsel så simpelt er det

set fra vores perspektiv

er en fire årsregel eller en fem årsregel er at man dybest set går ind og laver

skjult kandidatpant med skrue eller hvad vi skal kalde det hvor man vil prøve at tvinge folk til at gøre noget bestemt vi synes det er udtryk for en eller anden menneskelig planøkonomi hvor

menneskene skal passe ind i hvad staten synes er rart og fordelagtigt i stedet for at vi ser på hvordan den enkelte kan sørge for at tage en uddannelse der passer til ham

de ønsker som den enkelte nu måtte have samtidig

det kan godt være at det på sin vis også handler om økonomi

jo et parti der er kendt for at ville skære på mange områder men sundhedsområdet er

flere midler på end der bruges i øjeblikket så derfor er vi ikke så bange for om man skal indrette systemet på en lidt

fløjagtig alliance med enhedslisten dansk folkeparti og nu også det konservative folkeparti og jeg håber på

forskellige andre er kommet lidt mere ud af regeringens kløer og

i egentlig dialog på den her side af et folketingsvalg i sundhedsudvalget og med ministeren fra nu af så i stedet for at regeringen og venstre bare siger ok så tager vi den billigste eller den nemmeste måde at komme ud over det her på

frit end der er lagt op til med den aftale man

jeg håber der er villighed til at gå

stået bag reglen at man nu tager en fuldstændig gratis omgang på det her område

speciallæger i alle specialer i alle dele af landet

skal man gøre noget for at sikre at der er speciallæger også

sådan som jeg sagde i min tale hvordan vil jeg løse

var inde på i min tale nemlig at for os handler det mere om et spørgsmål om udbud og efterspørgsel man er jo nødt til at betale for den vare som man gerne vil have sådan er

og sådan vil det også være i markedet efter læger

så det vil være løsningen set fra vores perspektiv

endelig sige at ordføreren selvfølgelig har ret i at alle i dag er imod fire årsreglen og det er vi selvfølgelig glade for det er jo et lille skridt på vejen vi håber så når vi kommer længere frem

også i lønstrukturen alt efter hvordan udbud og efterspørgsel er det ville dog være en

hvis der kom en lønstruktur i den offentlige sektor som mindede mere om den man kender fra det private arbejdsmarked hvor man betaler for det der er brug for og betaler lidt mindre for det der ikke er nær så meget brug for det ville dog være en dejlig dag hvis det kunne komme til at blive gennemført men jeg går ikke ud fra at det er noget fru özlem sara cekic har tænkt sig

alle de steder hvor der har været de her sorte huller kan komme nogle speciallæger

er for dårligt vi må lave det om

for at tage et eksempel kan blive stillet i en situation hvor man må betale en væsentlig højere pris for at sikre at man kan få de psykiatere man har brug for og har man ikke de psykiatere

man har brug for kunne noget jo tyde på at man betaler for lidt altså sådan er det jo

en privat virksomhed hvis vi vil have en pressechef af en bestemt kvalitet